der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den tredje maj to tusind og seksten atter kan give møde i tinget nikolaj amstrups hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

først på ugen i tirsdags og som sagt

personskader i grønland også overføres til arbejdsmarkedets erhvervssikring det forudsættes dog at man fortsætter opgaveløsningen i nuuk socialdemokraterne er generelt positivt stemt over for forslaget men som

vi en række generelle spørgsmål og bekymringer som vi ønsker at få

i forbindelse med udvalgsbehandlingen det drejer sig blandt andet om en garanti for at overflytningen af opgaverne ikke kommer til at påvirke

udflytningen til de centrale centre ikke skal finansieres ved færre medarbejdere og dermed længere sagsbehandlingstider

lovforslag bør se nærmere på nogle af de høringssvar der er kommet fra de grønlandske

flere styrelser flyttes fra hovedstaden det er noget som vi i dansk folkeparti fuldt og helt bakker op om det betyder også at arbejdsskadestyrelsens opgaver

overføres til den selvejende institution arbejdsmarkedets erhvervssikring

at man nedlægger arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring for at det kan at virke i grønland og sikre at dem som måtte

få brug for det kan få den sagsbehandling

som vil sikre at der er og forbliver en afdeling i nuuk hvilket vi i dansk folkeparti ser som en helt naturlig del af

og nedlæggelsen af diverse styrelser lovforslaget har været sendt i høring

de forskellige berørte parter i grønland og de høringssvar som kommer ind vil der blive

og få ejerskab til dette lovforslag med disse få bemærkninger skal jeg som ordfører for dansk folkeparti meddele

i grønland kræver overflytningen af statslige arbejdspladser til

dog imidlertid nogle ændringer i det system man kender

kort fortalt overfører vi med lovforslaget her

sagsbehandlingsopgaver og en række andre opgaver vedrørende arbejdssikring i grønland til en ny institution kaldet arbejdsmarkedets erhvervssikring det vil for det første sikre driften inden for de nuværende rammer og

bringe arbejdspladserne fra

arbejdsskadestyrelsen tættere på borgerne og for det tredje forhåbentlig øge effektiviseringen effektiviseringen samt forenklingen af sagsbehandlingen jeg kan se i høringssvarene

og arbejdsmiljøområdet og man frygter at forringelsen af samarbejdet på arbejdsmiljøområdet vil få retssikkerhedsmæssige konsekvenser

udfaldet af sagerne på arbejdsskadeområdet den bekymring håber jeg at man har fået afklaret eftersom det er vigtigt at understrege at de nuværende medarbejdere i center for arbejdsskader i nuuk vil blive overført til arbejdsmarkedets erhvervssikring og det samme vil gælde medarbejdernes opgaver på den måde sikrer vi kompetencerne fra center for arbejdsskader bedst muligt samtidig med at det nuværende samarbejde mellem center og myndigheder på arbejdsmiljøområdet opretholdes i videst muligt omfang når man har en ambitiøs plan som den venstre og regeringen har

så medfører det selvfølgelig også en omstrukturering men det er en prioritering for venstre at disse ændringer og omstruktureringer sker så effektivt

det mener vi at dette lovforslag hjælper til med

tilkendegivelse af hvordan det grønlandske landsting og den grønlandske regering har stillet sig jeg har godt set et høringssvar fra sundhedsministeriet i grønland

ikke har nogen bemærkninger hvilket så må betyde at de er positive over for det

også at få en redegørelse for

og at den grønlandske regering på den baggrund har meddelt at man ønsker et lovforslag vedrørende nogle ændringer af forholdene i grønland så det er den ene ting det er muligvis en formalitet men det er jo sådan rent principielt vigtigt for enhedslisten at vide om der er en positiv indstilling til et sådant forslag

jo at følge det så længe det er

de aftaler vi har indgået mellem grønland og rigsfællesskabet som sådan

konsekvenserne af det her er og der har vi da også ligesom den

ordfører fra venstre der var på talerstolen

og det er jo arbejdsmarkedets parter det er jo en bred kreds af organisationer i grønland der har

principielle i det enhedslisten stemte jo imod oprettelsen af den her konstruktion

over for at man overdrager opgaver

jeg skal ikke gentage alle vores betænkeligheder men der er jo også en meget bred kreds af organisationer herhjemme faglige organisationer

og en frygt for at det kunne komme til at medføre længere sagsbehandlingstider og

det skal så ikke udelukke at vi stemmer for lovforslaget i den sidste ende når vi har fået opklaret de her ting

skaden er sket om man så må sige og hvis det er et

stærkt ønske fra grønland at man gerne vil have den her

at opsummere vil skal meddele vores stillingtagen senere når vi er færdige med udvalgsbehandlingen vi skal

have nogle uddybende svar på de betænkeligheder som er

kan også høre at der er flere andre ordførere der har gjort opmærksom på

er for lange ventetider i arbejdsskadestyrelsen for os handler det ikke så meget om en udflytning af arbejdspladser og arbejdsskadestyrelsen men

kan få en positiv udvikling og ændringer på området i gang vi tror at

ventetiderne ned blandt andet via en effektivisering og digitalisering og at det

opmærksomme på de risici så vi er altså stadig forbeholdende i forhold til

hvis der er sikkerhed for at ministeren kan

de nævnte bekymringer som jeg synes det er anført i høringsnotatet

lange sagsbehandlingstider kombineret med ny struktur

er da lige at invitere problemerne indenfor ankestyrelsen burde i stedet få hjælp til at holde snuden i sporet

at få behandlet sagerne færdig sf stemte jo tidligere på ugen imod første del af forslaget og vi er bestemt ikke mildere stemt

for første del

på den baggrund og hvis grønland

ønsker det her lovforslag overført til grønland vil vi sandsynligvis

op på efter en kritik fra de grønlandske folketingsmedlemmer havde man ikke lyttet til kritikken

der skal foreligge en udtalelse inden en sag der vedrører grønland behandles i folketinget jeg skal derfor stærkt opfordre regeringen til også fremadrettet at sikre at love der vedrører grønland behandles i inatsisartut inden de behandles i folketinget lovforslaget om overførsel af arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution arbejdsmarkedets erhvervssikring er en del af regeringens ønske om at

statslige arbejdspladser hvis det direkte eller indirekte har en påvirkning

at regeringen har planlagt en udflytning af statslige arbejdspladser

geodatastyrelsen den del

hvad man havde glemt at orientere grønland og befolkningen i grønland om var at udflytningen havde den konsekvens at regeringen ikke kunne leve op til de politiske aftaler

geodatastyrelsens levering af søkort i yderste konsekvens

kan det betyde forskellen mellem liv og død

også for turister i grønland i dag

mangler man knap halvdelen af disse kort og en udflytning af geodatastyrelsen vil betyde at det er umuligt at leve op til aftalen da tolv ud af femten medarbejdere har valgt at sige deres job op

konsekvens af udflytningen vi kan kun

opfordre til at man indgår

en tættere dialog med grønland om sager som direkte eller indirekte påvirker befolkningen i grønland som der står i nærværende lovforslag om ændring af lov

er det væsentligt at administrationen er forankret i grønland men det er med forslaget uklart hvad de samlede konsekvenser bliver

opgaver i relation til lov om arbejdsskadesikring i grønland med hensyn til konsekvenserne vil det dog være oplagt i dag at få klarlagt 1 om ministeren kan garantere at staten ikke fremadrettet planlægger at flytte arbejdspladser fra grønland

som vi behandler i dag og 2 om lovforslaget vil have konsekvenser for sagsbehandlingstiden i grønland som i forvejen er lang kompetencer på en række områder inden for arbejdsskadesikring overføres fra direktøren for arbejdsskadestyrelsen til beskæftigelsesministeren direktøren har indtil nu forhandlet med grønlands selvstyre om disse områder og der opfordres derfor til

tæt involvering af grønland

vi henviser lovforslaget til behandling i grønlandsudvalget

arbejdsmarkedets erhvervssikring i relation til loven om arbejdsskadesikring

grønland lovforslaget vil ikke medføre indholdsmæssige ændringer af lovgivningen man vil for eksempel stadig væk have ret til at indbringe afgørelser fra arbejdsmarkedets erhvervssikring for ankestyrelsen ligesom adgangen til domstolsprøvelse af arbejdsskadestyrelsens og ankestyrelsens afgørelser ligeledes opretholdes som følge af nedlæggelsen af arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring som en selvejende institution er der foretaget en række konsekvensændringer af

overflyttes således til arbejdsmarkedets erhvervssikring kravet om at den administrative ledelse af arbejdsskadeforsikring

fra grønland under udvalgsbehandlingen siumuts

indstillede i forgårs lovforslaget til udvalgsbehandling med bemærkningen om at forslaget ikke ændrer ved skadelidtes skadelidtes forhold

vil være en lokal enhed i grønland som er ansvarlig for løsningen af de

der er altså tale om

tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter den gældende lovgivning arbejdsmarkedets erhvervssikring bliver en selvstændig offentligretlig enhed hvor regler der gælder for offentlige myndigheder finder direkte anvendelse det gælder for eksempel forvaltningsloven

mange års erfaring med administration i stor

har vist at de formår at håndtere sagsbehandlingen sikkert og effektivt den erfaring kan sagerne på arbejdsskadeområdet drage stor nytte af i udgangspunktet vil arbejdsmarkedets erhvervssikring sikre driften inden for de nuværende rammer

oktober sidste år arbejdet på at forberede overflytningen målet er at overflytningen efter en eventuel vedtagelse af lovforslaget sker på en sådan måde at det understøtter en sikker drift til gavn for de tilskadekomne og at der sker en tryg overdragelse af medarbejderne medarbejderne i center for arbejdsskader i grønland vil fortsætte deres arbejde som hidtil med henblik på at sikre at kompetencerne bedst muligt bevares på arbejdsskadeområdet overførelsen af arbejdsskadestyrelsens opgaver til

som er vigtig i forhold til at skabe sammenhængskraft i hele danmark jeg vil derfor gerne endnu en gang takke for behandlingen af lovforslaget og jeg ser frem til en god udvalgsbehandling hvor vi naturligvis vil bidrage til at afklare alle de spørgsmål eller bekymringer der måtte være i forhold til disse

jeg vil gerne lige minde ministeren om at vi har haft mange diskussioner om det her og at den tilkendegivelse der er kommet fra grønlandsudvalgets medlemmer og grønlandsudvalget

at vi faktisk slet ikke bør skride til første behandling af lovforslag førend vi kender indstillingen fra den grønlandske regering og det grønlandske landsting så jeg vil håbe at ministeren kan svare klart ja til

at sagsbehandlingstiderne som er lange nok i forvejen

hvis ministeren giver svar på de spørgsmål som vi stiller i udvalgsarbejdet så kan det også være det hjælper på at det grønlandske parlament

frem til en beslutning om hvorvidt de bakker op om ændringerne det håber jeg ministeren

en aftale mellem de to regeringer så der er ikke noget her som ikke er et hundrede procent inden for

rammerne af de aftaler vi nu har på plads jeg synes nærmere at hvis man skulle have en debat her skulle den handle om substansen i lovforslaget i stedet for om en proces

i folketinget lovforslaget drejer sig om

og foreningers brug af kongekronen med baggrund i en historisk begrundelse indledningsvis vil jeg godt slå fast

vi fra socialdemokratiets side mener det er vigtigt at vi er bevidste om kongekronens symbolik kongekronen er et statskendetegn der er forbeholdt statslige myndigheder og kongehuset det er og skal være udgangspunktet vi ønsker at holde fast i at der ikke er frit slag når det kommer til hvem der kan og ikke kan anvende kongekronen samtidig må vi konstatere at den lovgivning der i dag findes på området ikke er rimelig

der tidligere var kongeligt privilegeret og derfor anvendte kongekronen dette var efter gældende lovgivning imidlertid ulovligt på trods af at grønhøj kro ligesom mange andre kroer indgår som en naturlig del af den danske kulturarv i kraft af tidligere at have været kongeligt privilegeret og derfor anvendte kronen ligeledes findes der en række virksomheder og foreninger der tidligere har fået tilladelse af medlemmer af kongehuset til eksempelvis at kalde sig kongelige eller at anvende kongekronen i deres logo denne praksis har lovgivningsmæssigt dog ingen sammenhæng

forelagt her i dag derfor giver det god mening at der gives lovgivningsmæssig mulighed for brug af kongehusets symbolik symbolik fremover

optik er det klogt vi skal ikke spænde ben for men i stedet understøtte muligheden for at værne om og fremhæve den danske kulturarv derfor kan socialdemokratiet støtte regeringens lovforslag om at der gives tilladelse til at kroer virksomheder og foreninger kan anvende kongekronen når særlige historiske hensyn taler for det det er fornuftigt at vi i denne situation sætter de kulturhistoriske hensyn i centrum samtidig er det dog afgørende at ministeren i det videre arbejde med lovforslaget sikrer at kriterierne for hvornår kongekronen kan anvendes af andre end statslige myndigheder og kongehuset fastsættes og udformes på en måde der reelt vil understøtte bevaringen af danmarks kulturarv jeg ser frem til at ministeren involverer udvalget i

og vil følge og tage aktivt del i det

har vi fået et nyt flertal med en kulturminister i spidsen som meget gerne vil kigge på det og det er

været lidt underligt at følge hele

den svenske stat fortsat må bruge den lukkede kongekrone bagerne måtte også bruge den lukkede kongekrone og man vidste ikke rigtig hvorfor siden hen har det vist sig at det skyldes

bagerne i wien i femten ni og tyve opdagede at tyrkerne var ved at grave sig ind under bymuren og derfor

lov til at bruge den lukkede kongekrone dernede og det har så

til resten af europa og i hvert fald i i danmark

det er næsten tusind års kulturhistorie vi har med at gøre

nitten tolv kom der så en

brugen af kongekronen været en del

straffelovsbestemmelserne nemlig § en hundrede og to og tredive

faststlår at kongekronen er et statskendetegn så vi har måttet

tage hensyn til kongehuset og statskendetegnet

bruge den længere det har så bevirket

folketinget er blevet lidt fornuftigere så vi i dag tilsyneladende har et flertal måske et samlet folketing der stemmer for

give kroerne lov til at bruge den lukkede

vi giver tilladelse til ja det er jo at de kan bruge den men ikke bare frit

ikke bruge den til brevpapir og logoer de må fortsat have den på

moderne betonmonstrum opført efter en brand det må heller ikke

billede af bygningen med kongekronen man må gerne have et henvisningsskilt med

kongekrone og det er jo glimrende det andet vi

nogle foreninger som i mange år har brugt den lukkede kongekrone herunder danmarkssamfundet jeg fik nogle henvendelser fra dem og de var dybt bekymrede

jo faktisk også heldigvis har ministeren lyttet til henvendelsen og det er nu skrevet ind at

historiske forbindelser eller andre

give dem mulighed for at bruge den lukkede kongekrone og det er vi vældig godt tilfredse med i danmark sidst men ikke mindst

kalder statens arkiver for rigsarkivet

en lille ting men det gør vi jo i daglig tale så det

fint at lov og daglig tale stemmer overens så alt i alt synes jeg faktisk det er en glædens dag det er godt for kulturarven det er godt for de kongeligt priviligerede kroer det er godt for ejerne som nu

ejeren der har fået tildelt privilegiet og ikke bygningen

er godt for alle parter jeg synes det er landet fint og jeg vil også gerne takke ministeren og mine kolleger i venstre og liberal alliance

at vi fremover kan give en form for tilladelse til

der har loven jo ikke været helt præcis nok siden

kroen til politiet hvorefter rigsarkivet blev nødt til at tage

byretten hvorefter de fik en dom så loven har ikke været præcis nok

det

sager mod kroejere som har fået bøder for at anvende den lukkede kongekrone

det synes vi i venstre på ingen måde er rimeligt og derfor er vi glade for at

vi anser de kongelige privilegerede kroer for at være en del af danmarks kulturarv fordi de fortæller kulturhistorien om de landevejskroer som sikrede den omrejsende et overnatningssted med mulighed for forplejning her blev kongekronen brugt som et symbol på kroernes særlig status så der er kulturhistoriske hensyn der taler for at de kroer der hidtil har anvendt den lukkede kongekrone

også fremadrettet kan gøre det under forudsætning af at de opfylder en række krav samtidig er der også det hensyn at tage at den lukkede kongekrone er et statskendetegn og det vil og skal den fortsat være jeg tør godt sige at

den tidligere ordfører kom ind på stort set alt hvad det her lovforslag

vil bare sige til slut at venstre mener at det her lovforslag fint balancerer

det kulturelle hensyn til brugen af den lukkede kongekrone

at beskytte det som vi anser

statskendetegn vi bakker selvfølgelig hundrede procent op om forslaget og vi glæder os til at

vi glade for at der dengang fandtes fremsynede mennesker som kunne se at det tilhørte fortiden at tildele udvalgte personer et kongeligt stempel som særligt privilegeret faktisk kunne vi håbe at der også i dag fandtes et sådant fremsynet flertal et flertal

ikke tjener noget fornuftigt formål for eksempel titlen som

spørgsmål vi diskuterer her i dag det spørgsmål vi diskuterer er om kroer hvor en tidligere ejer har fået dette kongelige privilegium

drive kro fortsat skal kunne skilte med kongekronen eller om vi fortsat skal have en situation hvor mere end hundrede kroer over hele landet kan blive straffet efter straffelovens §

ikke at fjerne en indhugget kongekrone på en granitsten som et synligt udtryk for den historiske kendsgerning at kroen engang har været kongeligt

men det samme kan vores forståelse for ethvert forsøg på at ændre historien med tilbagevirkende kraft derfor kan enhedslisten støtte dette

om at kongekronen må anvendes af kroer

når historiske grunde taler for det som det hedder i lovteksten vi

være opmærksomme på at lige præcis den anvendelse når historiske grunde taler for det fastholdes historien

derfor

det synlige udtryk for kongelige privilegier bliver placeret på linje

kulturministeren har haft en heldig hånd til at afbalancere den diskussion der har været og den situation

hensynet både til

et kongehus som vi fortsat ønsker

facade for at fjerne en kongekrone helt grundlæggende

at der burde være særlige regler for en lukket kongekrone da man i grafisk sprog jo må tale om at det er et rimelig generisk objekt som kan udformes på mange måder og derfor burde kongehuset og staten kunne beskytte præcis den kongekrone de ønsker at bruge under de almindelige patent og varemærkeregler

udmærket forslag der da kommer et skridt i den rigtige retning og som kan sørge for at vi stadig væk har nogle smukke gamle

overalt jeg var faktisk for nylig på en indisk restaurant i hillerød som havde en kongekrone på deres facade den havde de haft rigtig længe og det tror

indiske restaurantejer kunne i hvert fald ikke rigtig forstå det den dag han fik et brev og

at bruge kongekronen som er det

ikke en del af hans historiefortælling men det er det jo for nogle andre

det for sin opgave at sørge for at de rejsendes behov for overnatning og et billigt måltid

til at holde kro blev udstedt til en bestemt person og gik ikke i arv hver ny kroejer skulle ansøge om at få privilegiet privilegiet fornyet og

men med lov om beværtning

handel med stærke drikke af tiende maj nitten tolv

systemet med kongeligt privilegerede kroer forsvandt

flere kroer og kroejere beholdt kongekronen som symbol af historiske grunde men den praksis har været ulovlig og det bliver der lavet om på nu med dette lovforslag vi synes det er et fornuftigt

er ikke en revolution mod kongehuset det er ikke et angreb på kongehuset jeg tror godt at kongehuset kan leve med

vi med det her lovforslag giver kulturministeren hjemmel til at give de tidligere privilegerede landevejskroer mulighed for at fortsætte en gammel tradition for at bruge kongekronen som symbol når særlige historiske forhold taler for det

søndergaard leder efter en begrundelse for at også enhedslisten kan støtte

at vi her i virkeligheden indskrænker kongemagten i landet så synes jeg vi andre skal være storsindede og lade ham beholde den begrundelse til gengæld

accepteret at dansk folkeparti blandt meget andet også er kroernes parti det blev jo sagt og det vil jeg både som kulturminister

kvittere for for det er jo som bekendt bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end det er at sidde i kirken og tænke på kroen

jeg vil gerne slå fast at kongekronen er et statskendetegn som fortsat vil være forbeholdt staten og kongehuset og det ændres ikke hvis dette lovforslag bliver vedtaget men der bliver altså en mulighed for at bruge kongekronen i helt særlige tilfælde af kulturhistoriske grunde det gælder for nogle foreninger og virksomheder og for nogle kroer som tidligere har haft ejere der var kongeligt priviligerede men vi bevarer

staten har brug for at kunne signalere over for borgerne når der er tale om en statslig myndighed eller institution derfor skulle vi finde

mellem hensynet til på den ene side at give plads for en vigtig kulturhistorie og på den anden side at bevare den lukkede kongekrone som et særkende for staten og kongehuset jeg er glad for at alle ordførerne mener at vi har fundet en balance som vi kan leve med i forhåbentlig mange år fremover og derfor er der da i virkeligheden lidt historisk vingesus

der ikke er mulighed for at man glemmer det problem der her er rejst det er planen at arbejdsgruppen skal komme med sine anbefalinger senest om et år og man kan dermed sige at en væsentlig del af de problemstillinger som af forslagsstillerne nævnes som motivation for den foreslåede udredning allerede er under udredning det såkaldte bog og litteraturpanel under kulturministeriet gennemfører en undersøgelse af kunstnernes forhold senere i dette år og der er ligeledes planer om en udredning

samarbejde mellem statens kunstfond og private fonde jeg synes derfor at man må sige at der foregår noget

som forslagsstillerne synes man i højere grad skal

taget alvorligt og bliver taget op i de relevante fora og derfor kan regeringen ikke støtte det fremsatte

og hvordan man definerer for eksempel legatstøtte i forhold til forskellige andre ordninger og og det

få det samlet så vi får et samlet overblik over

en masse forskellige ting kørende forskellige steder og i forskellige ministerier

i hvert fald bør vente et års tid til vi ved hvad der kommer ud af de andre ting der er sat i gang hvis så forslagsstillerne har nogle spørgsmål vedrørende skat og

så kunne vi jo starte med en dialog mellem ministeriet og udvalget om disse spørgsmål for jeg vil da ikke udelukke at der også er andre ting der kan tages op men jeg synes det må være mærkeligt at sidde i et udvalgsarbejde der er gået i gang og så høre at nu bliver der nedsat

jo et fælles ansvar for at vi ligesom er opmærksomme på at de har nogle rimelige økonomiske vilkår og det

fald en stor privat fond som er ret så optaget af det som forslagsstillerne her taler om og derfor tror jeg altså at der kommer mere ud af den udredning som kunstfonden vil lave sammen med private fonde end forslagsstillerne måske kunne vide

lige sige i forhold til det

det generelle dagpengesystem i forhold til selvstændige og freelancere

målgruppe som hedder kunstnere og både de udøvende og skabende kunstnere har jo nogle særlige problematikker ud over dem herre holger k nielsen nævner med skat

vi kan aldrig skabe den samme sikkerhed som der er for lønmodtagere med fast job og måske pension og så videre der vil altid være nogle der tjener frygtelig mange penge og der vil være nogle som tjener frygtelig få penge sådan er den verden og det kan vi ikke grundlæggende lave om på men nu bliver det efterset på en række felter om der er noget vi kan gøre og er der noget der så mangler så har herre søren søndergaard

godt argument for at rejse det

vores kunstneres sociale og økonomiske forhold

er noget vi skal gøre i forhold til lovgivningen

en række andre ting for at sikre vores kunstnere

alle de her forskellige redegørelser selv sætte gang i en mere samlet

ser på de enkelte hjørner af problemstillingen også fordi

tror at det ender med én samlet løsning jeg tror at det

se på det hele men det ender ikke med én samlet løsning for

ved hjælp af dette beslutningsforslag når vi i dansk folkeparti så alligevel

eller i hvert fald følge ministerens anbefalinger

i udvalget skyldes det hvad ministeren

at der allerede er et udredningsarbejde i gang i dagpengekommissionen derudover

vi os nok en smule ved udelukkende at fokusere på en lille gruppe som kunstnerne jo er

der er en lang række andre

prekær situation der er jo blevet skabt et

de mennesker som lever i en udsat situation på arbejdsmarkedet det gælder ikke kun kunstnere

mennesker som man kan regne til prækariatet altså løstansatte små selvstændige freelancere

ti til tyve år er en halv million mennesker

den anden måde ender i den gråzone som beslutningsforslaget jo også fortæller meget præcist

hverken selvstændige eller fastansatte

det vil vi meget gerne være med til at kigge på men vi vil også gerne afvente dagpengekommissionens løsningsforslag hvis de overhovedet kan finde nogle løsninger

ikke nemt jeg har selv levet som forfatter oversætter forlægger og altså som selvstændig

havde på et tidspunkt ti forskellige indkomster på en gang der var ingen mulighed for mig for at være en del af det etablerede dagpengesystem og derfor var jeg ikke i en a kasse

man lever sådan fra uge til uge fra måned til måned det giver en enorm frihed og jeg elskede det men det giver også

det er også problematisk for kunstnerne men det er lige så problematisk for de mange projektansatte akademikere eller de mange mennesker der lever fra job til job som ikke er kunstnere derfor foretrækker vi en samlet løsning hvis det overhovedet kan lade sig gøre for alle

prækariatets præmisser

følge ministerens anbefaling og så se på hvad vi kan gøre i udvalget og i sidste ende afvente

et meget godt eksempel var da dansk skuespillerforbund var i deputation i kulturudvalget og beskrev hvordan loftet over transportfradraget har stor betydning for deres

ramt af det loft

igen at deres tilskyndelse til at tage et job i jylland

sige hvordan bliver kunsten bedst udviklet hvordan kommer den bedst ud og er der nogle systemer

er med kunstnerne vi vil gerne være med til at se på løsninger hvis der kan laves løsninger der gælder for alle vi vil ikke rette blikket mod en ganske bestemt gruppe nemlig kunsterne og så glemme

mange andre og det er derfor vi egentlig i første omgang venligt

er nogle ting i systemerne som begrænser det det er ikke bare dagpengeforhold det er også en række andre forhold

få en samlet redegørelse for det det blev jo også efterlyst meget i går på den høring vi havde i kulturudvalget om et videncenter

mere evidens for hvordan forholdene er

skulle der så være nogle

der ikke er blevet belyst så tager vi dem efterfølgende for at se om om der i skattesystemet kan kan arbejdes på

løsninger men

ikke specielt glade for at tage en lille gruppe ud og sige at den skal have særbehandling at den skal have nogle særlige forhold der er også andre mennesker i dette land der lever

meget hurtigt springe videre til et af de punkter der gør at venstre ikke kan støtte det her beslutningsforslag som allerede nævnt er der under beskæftigelsesministeriet nedsat en arbejdsgruppe der allerede er i gang med at se på blandt andet selvstændiges og freelanceres situation i forhold til det nuværende dagpengesystem

der efterspørges i forslaget her arbejdsgruppens samlede anbefalinger bliver præsenteret i første halvår af to tusind og sytten og derfor giver det simpelt hen ikke mening at vi nu skal igangsætte endnu en udredning om de udøvende og skabende kunstneres forhold lad os nu i første omgang afvente resultatet af det igangværende arbejde derudover er vi nødt til at huske på at de kunstneriske områder spænder meget bredt derfor er der også store forskelle på de sociale og økonomiske forhold inden for de forskellige områder så det kan være svært at undersøge forholdene i én samlet udredning en fyldestgørende udredning vil måske i højere grad skulle være mere målrettet og i den forbindelse er det værd at bemærke at der allerede er flere målrettede undersøgelser på tegnebrættet blandt andet nævnte ministeren en undersøgelse af forfatternes forhold senere i år på den baggrund

et vittigt hoved har engang sagt at kunstnerne ofte er dem som står øverst på plakaten men nederst på lønningslisten problemet er at det er mere end en vittighed for selv om der selvfølgelig er kunstnere som tjener rigtig gode penge og det er der

for langt de fleste at det at være kunstner er et lavtlønsjob præcis hvor dårligt det står til ved vi faktisk meget lidt om og det er jo et af problemerne når det kommer til stykket lider mange af os måske af den vrangforestilling at det at være skabende eller udøvende kunstner egentlig bærer lønnen i sig selv

kvistværelse og helst på tom mave som forberedelse til denne debat har jeg så ledt efter noget sammenfattende statistisk materiale

kulturministeriets hjemmeside hvor jeg fandt en i øvrigt ganske udmærket undersøgelse

og den omhandlede i øvrigt kun de skabende kunstneres indkomstforhold og ikke de udøvende

hen mangler fakta på det her område

meningsfuld diskussion om løsninger eller behovet for løsninger om man vil må basere sig på et vist element af faktuel viden det må vi have men viden er ikke nok vi må også have udviklet nogle forslag til løsninger

går det særlig stærkt for at sige det mildt lad os tage samspilsproblemerne i dagpengesystemet som ét eksempel det giver mange problemer både for udøvende og skabende kunstnere sammenstødet mellem lønarbejde og selvstændig virksomhed sammenstødet mellem at skulle

stå til rådighed for et almindeligt arbejde og så alligevel have en kontrakt på et job flere måneder ud i fremtiden sammenstødet mellem hvad der egentlig er fritid og arbejdstid for en skabende kunstner de problemer har været diskuteret længe og mange havde måske sat deres forhåbninger til at det ville der komme nogle svar på i forbindelse med den aftale om et nyt dagpengesystem som blev indgået i oktober to tusind og femten mellem regeringen socialdemokraterne og dansk folkeparti i så fald blev de skuffet i stedet har aftalepartierne så nedsat en arbejdsgruppe som alene skal se på problemerne med de selvstændige i dagpengesystemet denne arbejdsgruppe skal afrapportere som det er blevet sagt i første halvår af to tusind og sytten

arbejdsgruppen fuldt og helt lever op til sit opdrag så vil der stadig være en lang række problemer tilbage

de særlige problemer i dagpengesystemet for skabende og udøvende kunstnere dertil kommer så kunstnernes særlige udfordringer i forhold til forskellige offentlige ydelser og offentlige myndigheder for eksempel skat fra enhedslistens side vil vi bruge udvalgsbehandlingen til at få afdækket hvor der eksisterer behov for yderligere undersøgelser og vi vil opfordre kunstnernes egne organisationer til at spille ind med ideer og forslag

på den baggrund vil vi også give vores støtte til at vi inden folketinget går på sommerferie kan få vedtaget denne opfordring til regeringen om at igangsætte en udredning om kunstnernes sociale og økonomiske forhold

nu kunne man også godt

og om vi nu også skal regulere på alle måder om det bliver bedre af det altså kunstnere er jo

og at der ikke nødvendigvis skal være et sikkerhedsnet under i alle sammenhænge en række kunstnere er

der er også nogle der tjener gode penge inden for de forskellige kunstarter både musik billedkunst skabende kunst

jo givetvis en god tænkning fra den socialistiske side af den her sal

det er en fejltænkning og at vi skal skabe muligheder og ikke begrænsninger vi er normalt gode

og det fremmer faktisk

landmand fik lige så meget eller lige så lidt som den mindre dygtige det er usundt det er skidt det er rigtig godt

belønne dem der er dygtige og gode

skaber noget dem der gør en særlig indsats og det er der heldigvis mange der gør

ministeren har sagt er udmærket at afvente

vi står ikke på spring for for enhver pris

lave regler og sikkerhedsnet og så videre under et område som er mangfoldigt og som udfolder sig på grund af talent og flid og spændende initiativer de muligheder skal stadig væk være der sådan at

også ender med at få lidt mere end dem der er mindre dygtige ivrige og flittige

ideen om at man vil stille den dygtige på linje med den udygtige jamen altså det er der jo midler til at imødegå

af det vi netop kunne diskutere i forbindelse med udvalgsbehandlingen og i forbindelse med at vi fik en klarhed over hvad situationen

hvor vi andre har en meget mere fleksibel tilgang der selvfølgelig betyder at hvis man tjener penge på sin kunst får man ikke samtidig offentlig støtte er det ikke et synspunkt som herre leif

mange kunstnere i danmark der klarer sig fremragende og der er mange der selv har

kunst og lever af den det er inden for musikken

for den skabende kunst skulpturer og så videre det ved vi og den frihed og de muligheder skal vi bare sikre stadig væk er der så vil den skov

nervøs for især når venstrefløjen kommer

skal have planøkonomi og så skal alle stort set have lige vilkår det har det en tendens til at ende med det derfor jeg gerne vil hejse advarselsflaget allerede i dag inden vi nu falder over hinandens ben for at være venlige og sige

unge kunstnere tjener stort set ingenting eller har minus ældre kunstnere tjener mere det

i en eller anden misforstået bestræbelse på at nu skal vi endelig sikre

der kan gro det er ikke alt der kan bære og det er ikke alle kunstnere der så måske skal ende med at leve af

det er meget godt at det sådan set er markedet

den omklamring ja så er det jo markedet der

om det bærer om det flyver om de tjener rigtig gode penge og om de har en god fremtid foran sig og det

er givet rigtig godt ud og man får stor valuta i samfundet for de penge

så er der også andre dele af kulturlivet hvor der bliver sådan en tendens til støtte som måske ikke

og det vil vi gerne både præmiere og understøtte og synliggøre

og udøve og desværre ser vi

for tiden at kunstnernes situation og kunstens

en patchworkøkonomi og for at vi herindefra kan

bliver vi nødt til at have en viden det her handler jo ikke om at lave en skabelon der skal

handler om at møde kunstnerne der hvor deres udfordringer er og for at vi kan det har vi brug

altså et helhedsbillede der ikke handler om et om et lille hjørne

vi har igennem længere tid ikke formået

arbejdslegater som staten uddeler er det arbejde eller

selvfølgelig er det arbejde og selvfølgelig tæller timerne det har vi ikke formået og jeg tror det

vegne gerne sige at vi selvfølgelig støtter det her

det er rigtig afgørende for at vi

også en diskussion om branchens indretning og det synes jeg slet ikke ligger i den her tekst for vi skal jo ikke glemme at mange af kunstnerne

fastansættelser versus

er det det sociale sikringssystem eller kan det lige så godt være flere

at det i den grad er staten kommunerne og regionerne som er arbejdsgivere for kunstnerne og vi er jo kulturmæcenen over dem alle skulle

store kulturmæcener og fonde i i danmark

den største kunst og kulturstøtte så jeg er sådan set

også inspireret til ikke kun at kigge på

der synes jeg vi skal afvente det der ligger i dagpengekommissionen

det arbejde der bliver lavet i de fora tager en mere overordnet diskussion om

i et omfang er toneangivende

er et vilkår at det er sådan jeg tror også

jeg tror det er rigtig befordrende for kunstnere at kunne være freelancere og have løse ansættelser mange forskellige steder og

som arbejdsgiver for kunstnerne

kigger på hvordan vi kan få det bredere perspektiv ind

kan bygge videre på det udredningsarbejde der i forvejen ligger i dagpengekommissionen

så kigger på det med et endnu større

perspektiv for jeg synes faktisk at det her

rigtig rigtig vigtigt men det er for mig mere end en dagpengediskussion helt grundlæggende er vi

imod at lave særlige dagpengeordninger for særlige grupper

så vil man hurtigt kunne trække andre grupper frem

og at det miskmask der er lige nu ikke

er helt optimalt for den udøvende og skabende kunst

og meget gerne på grundlag af det arbejde der foreligger og med et lidt

som målestok i forhold til kunst så vi er enige i at

skal gøres noget i forhold til kunstnere og

sfs beslutningsforslag kan vi på nuværende tidspunkt ikke

af flere grunde som både ministeren

området og de kommer med deres anbefalinger i første halvår af to tusind og sytten og derfor giver

endnu et udredningsarbejde så lad os vente til arbejdsgruppen kommer med deres anbefalinger og

er der områder de ikke har med så må vi koble

positiv indstilling men vi kan ikke

opfattelse af at man kun får god kunst når kunstneren sidder på et utæt loftsværelse og

kunstnere også har ret til et ordentligt materielt liv

det fra kunstnere som jo ikke er dem der er

dansere det er

under meget meget usle økonomiske vilkår det gør de altså rent faktisk det er

vil det også være fremover det er

kunstner på samme måde som hvis man har et andet

som fru zenia stampe siger at der er mange der også har fastansættelse og det

set ikke ud fra at vi vil gøre det godt for de mennesker jo det vil

hvordan får vi

god kunst god kultur

hvis vi ikke har nogle kunstnere der er i stand til at producere de ting

at vi overhovedet har en kulturpolitik og

det er derfor vi er nødt til at tage det her mere alvorligt jeg har

gjort det fremgår også af bemærkningerne og vi også blevet lidt

at vi ikke vil spille de forskellige grupper ud imod hinanden

frem til at vi alligevel bør have den her samlede undersøgelse netop ud fra det kulturpolitiske

det er kulturpolitik det handler om

spørgsmål om hvordan vi kan fastholde et rigt kulturliv og et rigt kunstliv i vores i vores land derfor har vi altså brug for den her

sammenhængende undersøgelse som vi ligesom lægger op til

er talenter som har det her problem det er

bare nævne et eksempel som jeg har fået tilsendt her det

er en ni og tres årig billedkunster nn han har fået statens kunstfonds hædersydelse som anerkendelse for sit livslange kunstneriske virke hans arbejde har inspireret flere generationer af kunstnerkolleger og han har udstillet på en lang række anerkendte museer herhjemme og i udlandet men han tjener stort set intet for de fleste af hans værker kan ikke sælges hans praksis består hovedsagelig af midlertidige værker i det offentlige rum performances og aktioner eftersom han ikke har tilstrækkelig høje indtægter i sin kunstneriske enkeltmandsvirksomhed beslutter skat at han er hobbykunstner i skattemæssig henseende

ikke ret til at trække udgifter til materiale og produktion af værker fra i sit skatteregnskab sådan som han ellers har gjort det på selvangivelsen i en

på grund af sit kunstneriske arbejde og med henblik på at han kunne fortsætte sit kunstneriske virke han står nu med en skattegæld

ikke trække det fra som andre kan trække fra

få en mere grundig og seriøs diskussion af de her ting

jeg håber meget på at vi i udvalgsarbejdet kan finde frem til nogle løsninger

til et eller andet så vi kan komme videre med den her diskussion

dagpengekommissionens særlige udvalg er færdig med deres arbejde og at de andre er færdige jeg mener virkelig der er grund til at vi tager fat

gøre det og

i hvert fald i det mindste form for proces sat i gang for hvordan vi kan

vi har brug for en samlet oversigt det var jo også

viden

og oprettelse af et videncenter og

at der godt nok er forskellige analyser rundtomkring

har man faktisk haft ganske ganske meget glæde

jeg mener virkelig vi har brug for det samme her i danmark

i udvalget kan finde frem til noget som er konstruktivt og som peger fremad i hvert fald har kunstnerne fortjent at folketinget politikerne tager det her spørgsmål

i rivende udvikling og det er vigtigt at det danske sprog indgår

dækker over et meget bredt område fra hjælpemidler spil og systemer til stave og grammatikkontrol

år at teknologien har nået et udviklingstrin som gør at der kommer en bredere efterspørgsel efter nye produkter det gælder for eksempel talestyring inden for robotteknologi

en mulighed er jo at folketingets kulturudvalg afholder en høring til efteråret eventuelt sammen med andre folketingsudvalg hvor man sætter fokus på erfaringer med sprogteknologi og måske indhenter erfaringer fra andre lande for eksempel fra det nederlandske projekt

i forhold til et eventuelt udvalgsarbejde vil jeg sige at det kommissorium som udvalget skal arbejde efter

nok ikke bør favne alting for sprogteknologiens felt kan bredes meget ud hvis man tager alle tænkelige aspekter med

hvordan man kan fokusere et sprogteknologisk udvalgsarbejde det vil vi gerne bidrage med i forbindelse med kulturudvalgets behandling af beslutningsforslaget og

for at søge om forskningsmidler til sprogteknologisk forskning og infrastrukturer

regeringen vil derfor foreslå at et eventuelt sprogteknologisk udvalg kan undersøge anvendelsen af de eksisterende ordninger som kan støtte udviklingen af dansk sprogteknologisk forskning og infrastruktur og udvalget kan så undersøge hvorvidt de eksisterende muligheder er tilstrækkelige i forhold til beslutningsforslagets bemærkninger om at sikre en uddannelse i sprogteknologi

gerne påpege at det ifølge universitetsloven er det enkelte universitet der beslutter hvilke forskningsbaserede uddannelser man vil ansøge om at udbyde i danmark inden for sine fagområder beslutningen om etablering af nye uddannelser skal være baseret på en faglig vurdering og på baggrund af undersøgelser om behov og dialog med aftagerne derfor vil jeg foreslå at et eventuelt sprogteknologisk udvalg

behovet for bachelorer og kandidater med sprogteknologisk kompetence bliver dækket af det nuværende uddannelsesudbud disse og eventuelt andre forslag til at afgrænse og fokusere udvalgets arbejde vil jeg gerne bidrage med i forbindelse med udvalgsbehandlingen konklusionen er således at regeringen ikke kan anbefale

at stemme for beslutningsforslaget i dets nuværende form men regeringen kan bakke op om den grundlæggende tanke der ligger i forslaget om at nedsætte et sprogteknologisk udvalg og dermed få sat fokus på dette vigtige

inden for teknologien sprogteknologi eksisterer i dag i både undervisning oversættelse hjælpemidler til læsesvage og meget andet og som det allerede er blevet nævnt har vi i de seneste år oplevet en enorm udvikling og efterspørgsel inden for dette felt det er uden tvivl en udvikling der vil fortsætte og derfor er det vigtigt at overveje sprogteknologien og dens udviklingsmuligheder set fra et dansk perspektiv og på den baggrund

kan jeg sagtens følge forslagsstillernes motivation for at sætte fokus på sprogteknologien det er nemlig et rigtig vigtigt arbejde i forhold til det her beslutningsforslags konkrete indhold

derudover støtter vi især op om ministerens forslag til hvordan man kan fokusere på et sprogteknologisk udvalgsarbejde og vi

bakker også op om den høring som ministeren nævnte forslagene til det arbejde giver set fra venstres synspunkt rigtig god mening og vi vil selvfølgelig bidrage konstruktivt til diskussionen i selve udvalgsbehandlingen så grundlæggende bakker venstre op om at sætte fokus på sprogteknologien men vi stemmer samlet set ikke for

vil vi opleve at der kommer et større og større gab mellem anvendelsen af ny teknologi og anvendelsen af det danske sprog i forbindelse med den nye teknologi det vil uundgåeligt skabe et større skel i det danske samfund dertil kommer så de muligheder som vi vil gå glip af for eksempel at bruge

ordblinde og fremmedsprogede at bruge

til en øget anvendelse af robotter i det der er blevet kaldt den fjerde industrielle revolution

at bruge taleteknologien til at forebygge arbejdsskader som følge af ensidigt gentaget arbejde musearmen kan måske ligefrem blive sendt på arbejdermuseet derfor er vi også enige med forslagsstillerne i at der er behov for at udarbejde en plan for hvordan det danske sprog sikres på det digitale område om det så bedst sker ved at nedsætte et sprogteknologisk udvalg som foreslået af forslagsstillerne og om der præcis skal afsættes tohundrede og halvtredstusind kroner til udvalgets arbejde og hvor præcis de penge der skal afsættes skal tages fra vil vi se frem til

afklaret men formålet og intentionen med beslutningsforslaget

måske er alt for snævert hvis man nu skulle nå

hvad skal man lovgive om skal man lovgive om at der er visse ord der ikke må finde ind i det danske sprog eller hvad der melder sig hurtigt spørgsmål på det her område så så vi synes sådan set det er

område at diskutere i folketinget endelig må vi sige at

der bliver sikkert problemer nok endda uden at vi går og binder os til udgifter hver anden dag så det vil vi gerne understrege at

hvad vi skal gøre og om det så kan ske inden for ministeriets ressortområde

tager imod de anbefalinger er jo så op til de enkelte områder at

er man positiv over for en høring man er egentlig også positiv over for et sprogteknologisk udvalg i en

man man er ikke helt klar på finansieringen endnu hvis det

et andet ministerium hvis man skulle arbejde videre med

et beslutningsforslag som jo per tradition ender i det udvalg

så det ender jo i kulturudvalget og der sidder jeg ikke bare og kigger ud ad vinduet det vil jeg

holder det danske sprog som jo er et meget lille

i live og og i konstant udvikling netop også i en digital virkelighed

vigtigt at at vi konstant følger med og får det danske sprog udviklet så det også tilpasses de teknologier der er og vi får det indarbejdet hele vejen rundt jeg synes det var

ganske godt forslag ministeren kom med om at holde en høring om det i første omgang det

lige lyst til at slå et slag for samtidsforfatterne når vi taler om det danske sprog som et lille sprogområde som har behov for udvikling og

også vigtigt at vi netop støtter vores samtidsforfattere

deres hjælp og støtte

på statens kunstfond går det også ud over samtidslitteraturen som jo altså også

støtte det danske sprogs udvikling

vi kan ikke kun tale om det digitalt vi bliver nødt til at se det i en helhed i en virkelighed som både er digital og

på grund af den sidste sætning nemlig

men som jeg egentlig forstod på ministeren

vil han også rigtig gerne imødekomme dansk folkeparti

debat vi har her ved at nedsætte et udvalg og lave en høring og det vil vi

bakke op om om der så skal sættes midler af og det bliver en del af nogle finanslovsforhandlinger

til finansieringen via finansloven men alligevel

og det er især det der overgår beslutningsforslag men når jeg nu alligevel er forholdsvis glad

kan notere mig at otte ud af ni partier gerne vil være med til at lave en høring og eventuelt nedsætte et sprogteknologisk udvalg i en eller anden form så var der et enkelt parti liberal alliance der slet ikke kunne tage stilling og det er fair nok den ret har man jo også

kort skitsere hvorfor det er så vigtigt

den kan man snakke til og når man snakker til den

det skyldes jo sprogteknologi men det kunne man mange år før man kunne det på dansk og det skyldtes at vi simpelt hen ikke havde de fornødne redskaber til rådighed

de store multinationale selskaber kunne benytte sig af

kunne siri have talt dansk ret hurtigt efter at det kom på engelsk og tysk

jeg kan huske at enhedslisten og for så vidt også dansk folkeparti var meget opbragte over

man ikke kunne få oversat et dokument fra eu fra engelsk til dansk hvis man nu havde udviklet sprogteknologien så man kunne lave gode maskinoversættelser og så lige finpudse dem ved hjælp

at det er vigtigt for det danske sprog og det er det sprogteknologi er afgørende

det kan også være nogle mærkelige røde streger der kommer under ord som egentlig er rigtige og det skyldes at sprogteknologien ikke

ting til danskerne på dansk der er i orden

selve udformningen af beslutningsforslaget kan

meget gerne tage det op i kulturudvalget så vi får lavet en høring snarest muligt

gerne i efteråret hvis det kan lade sig gøre og jeg håber også på at vi kan få nedsat

udvalg skal ikke bestå af politikere det skal bestå af fagfolk

sabine kirchmeier er jo særdeles kyndig på dette område hun ved en masse om det og interesserer sig for det

folketingets opbakning og regeringens opbakning så var der også nogle bemærkninger

et udvalg skal blande sig i hvilke uddannelser universiteterne

på vej ved at anbefale hvordan sådan en sprogteknologisk uddannelse kunne være

universiteterne selv at finde ud af hvordan

så er der altså også penge i det vi vil jo gerne være en

teknologisk fremgangsnation

halter vi altså bagefter andre lande det tror jeg godt

så vi alle sammen kan blive klogere på det område som er kompliceret

at få nedsat et sprogteknologisk udvalg der kan arbejde videre med det og

komme med nogle anbefalinger hvorefter vi kan tage stilling

tålmodighed i politik og jeg har den tålmodighed det jeg glæder mig over

opbakning til og forståelse for at vi bliver nødt

gøre noget for sprogteknologien så dansk også er konkurrencedygtigt inden for dette område jeg takker for

det er jo heller ikke sikkert at det kommer til at koste

det kan være det kommer til at koste langt mindre det kan være

afgørelse viser også at støj fra motorveje opleves generende og derfor skal vi også gøre hvad vi kan for at reducere støjen langs vores veje ingen tvivl om det men det som vi ender med at gøre for at reducere støjen skal også have en effekt og det skal kunne svare sig samfundsøkonomisk set forslaget vi her behandler i dag pålægger regeringen at fremsætte lovforslag som på baggrund af støjmålinger giver kommuner mulighed for at anmode transport og bygningsministeren om at nedsætte hastigheden på motorveje

det skal gælde for udvalgte strækninger på de motorveje der går igennem eller grænser op til den pågældende kommune transport og bygningsministeren forpligtes med

til enten at efterkomme denne anmodning eller give en velbegrundet forklaring på hvorfor det

efterkommes men har det

så også en effekt på støjniveauet kunne man jo spørge sig selv vejdirektoratet har tidligere lavet en samfundsøkonomisk analyse af gevinster og omkostninger ved at reducere hastigheden som støjdæmpende virkemiddel analysen omhandlede køge bugt motorvejen og den inderste del af holbækmotorvejen og gik ud på at man reducerede hastigheden fra en hundrede og ti kilometer

time til firs kilometer per time i aften og nattetimerne på hverdage og hele døgnet i weekenderne analysen viste at det samlede samfundsøkonomiske resultat er en omkostning på cirka to

i nutidsværdi over ti år

hvis den positive effekt for støj uheld og emissioner bliver cirka ti gange større end beregnet analysen viste også at hvis der som minimum skal opnås en støjreduktion som er mærkbar vil der være behov for at reducere støjen med mindst cirka to

hvis man ønsker en væsentlig og tydelig ændring i støjen vil der være behov for en støjreduktion på cirka fem db det svarer til en

det er altså meget markante hastighedsreduktioner der skal til før vi opnår en tydelig ændring

vil det samtidig betyde et markant samfundsøkonomisk tab hovedsagelig på grund af øgede rejsetider for bilisterne og det ønsker regeringen ikke både for regeringen og for forligspartierne bag aftale om en grøn transportpolitik er vejstøj noget der tages alvorligt og jeg vil gerne rose de forskellige transportordførere der er med ved de her møder for jeg har kun oplevet

meget meget interesseret i at vi gør noget ved

og når vi engang ville få mulighed for

ville kigge meget på om vi kunne lave en støjpulje i to tusind og ni afsatte forligskredsen fire hundrede million kroner til støjbekæmpelse langs statsveje og jernbaner og denne pulje er som bekendt fuldt udmøntet men jeg har aftalt som jeg sagde med forligskredsen at vi skal afsætte midler til en ny pulje til bekæmpelse af støj langs statens veje når der igen er ledige midler i infrastrukturfonden

er den investeringsudfordring vi har diskuteret så meget og det kommer vi så også til

vi i regeringen meget optaget af at gøre noget

det generelle arbejde men det skal altså også kunne svare sig samfundsøkonomisk set og have en effekt og det er desværre ikke det der er situationen med dette forslag regeringen kan på den baggrund

ikke kun er en type støj som påvirker mennesker det gør

på alle de måder vi kan og i alle dens afskygninger det er jeg enig med med spørgeren i men jeg kan ikke stå her og sige hvad der helt præcis er medregnet men det er regnet ud på den måde som samfundsøkonomiske undersøgelser

af tabte arbejdstimer fordi folk er nødt til at melde sig syge og ikke kan stille på arbejde jeg vil vædde

året så synes jeg jo at det bliver nødt til at indgå med tilsvarende vægt når vi laver samfundsmæssige beregninger af

det kunne være noget af det første vi sætter fokus på når der igen bliver mulighed for

investere nogle midler det har jeg glædet mig over

sidde på terrassen og nyde en kop kaffe

folk der har svært ved at sove om natten på grund af støj

ikke nogen tvivl om at støj fra motorveje er et gigantisk

deputationer i folketingets transportudvalg blandt andet fra kolding vi har hørt beretninger fra den københavnske vestegn

støvringområdet så det er mange steder rundtomkring i landet at det virkelig er et problem og som det også

der folk der bliver syge af stress hjerte kar sygdomme og andet netop som konsekvens af støjen så fra socialdemokratisk side er vi meget optaget af at der bliver gjort noget på støjbekæmpelsesområdet det vi foreslår fra socialdemokratisk side er

pulje der ligger i den grønne forligskreds som ministeren var inde på kan indgå i det så vi afsætter et betydeligt beløb der gør at man kan få lavet støjskærme men det kan også godt være at vi skal inddrage andre slags forslag

det kunne være at man får en bedre intelligent styring af trafikken sådan at

på lastbilområdet hvor vi jo ved at danske chauffører der er medlem af fagforbundet 3f får kurser hos amu

det handler blandt andet om at køre langsommere vi ved at lastbiler

det der larmer allermest på motorvejen vi kan også sætte mere ind for

undgå de her kedelige elefantoverhalinger

tænker jeg bruger lige fem minutter af de andre bilisters

man kører hurtigt i lastbil det kunne være en anden form for asfalt

jævnfør enhedslistens beslutningsforslag fra i går

det er også noget man kunne arbejde på at implementere der findes dæktyper der

kan indbefattes i støjstrategien det konkrete beslutningsforslag her fra socialistisk folkeparti

op til at den enkelte kommune skal kunne komme med indsigelser over for ministeren og så ligger det nærmest i beslutningsforslaget

tilforladeligt men vi er altså bekymrede over det her forslag fra

at komme med flest mulige forslag om at sætte hastigheden ned og vi får

en uhensigtsmæssig styring af

naboer til de her motorveje gerne vil have ro på det her tidspunkt men jeg kan også godt se den bilist der kommer kørende på en fuldstændig

fri motorvej hvor man er eneste bilist og pludselig er der så skiltet ned til firs kilometer

så tror jeg man bliver meget lang i ansigtet og synes det er helt urimeligt

have en masse uhensigtsmæssigheder i sig jeg mener vi kan nå meget længere med andre

tiltag som sagt kunne et af forslagene godt

sårbare steder sætter hastigheden

at det handler om at sætte støjskærme op det handler om at få en asfalt der dæmper støjen det handler om at få nogle dæktyper der dæmper støjen og så handler

der er udfordringen nærmest det modsatte det overrumpler folk i trafikken fordi ikke siger noget der er firmaer der taler om at sætte lyd på

at sætte hastigheden ned på motorvejene

beslutningsforslag selv om vi på alle mulige måder deler intentionen om at støj i trafikken skal bekæmpes

fortælle familiefaren eller moren at de

et støjplaget område der gerne vil have at de sætter hastigheden ned

klogere måder at bekæmpe det her på så lad os gøre det i fællesskab

nævner familiefaren der gerne vil hurtigere hjem men til de tusindvis af mennesker som er tvunget til at leve i et støjhelvede

ikke planlægge de her veje vi har jo set det i omegnen af københavn hvor

et kolossalt pres på de enkelte kommuner for at henvende sig til ministeren og presse ham til at dæmpe støjen der frem for at det helt stille og roligt er nogle objektive kriterier der spiller ind er der støj

den her intelligente trafikstyring kunne være med til at dæmpe trafikken samtidig med at intelligent trafikstyring

jeg ser da for mig at en bilist der kører hjem en meget sen aften eller nattetime en sommer

kan man så være med til at måle og så kan man så opjustere den anbefalede hastighed hvorimod hvis det er glat

vådt eller vinter eller noget andet så kører man hastigheden lidt ned så trafiksikkerheden er større der er mange flere fordele ved den intelligente trafikstyring

så er der en helt fri motorvej og der er i øvrigt sommervejr og tørt på på vejen så der er ingen usikkerhed

nyanlæg af veje hvor man bruger støjfri asfalt

bor tæt op ad anlæggene men at gå ud og mindske fremkommeligheden ved at sænke hastigheden på nogle højt klassificerede veje som vi bruger milliarder på at anlægge

folk hurtigt fra a til b er i dansk folkepartis optik fuldstændig hul i hovedet det er så ikke det samme som

at dæmpe støjen og hjælpe de mennesker der er plaget af den

at en masse kommuner kommer med krav om at sænke hastigheden på forskellige strækninger vil sikkert kun være

have endnu flere steder at stille deres fotovogne så foreslår sf at det her

jo et myldretidsproblem det er jo der støjen

klokken to om natten fordi der kommer en enkelt bil det tror jeg ikke vækker nogen meget af den her motorvejsstøj er jo den her summende støj

fordi der kommer en motorcykel forbi der larmer lidt for meget for den er væk i løbet af ti sekunder

ikke mindske fremkommeligheden ved

folk bor klos op ad tre

fra landevejen der må man altså godt køre firs kilometer per time jeg tror de er mere plaget af støj

mange er i forbindelse med motorveje

nogle af dem der er blevet anlagt for mange år siden og man byggede måske lidt for tæt på fordi det

indstillet på at være med til at bekæmpe de her problemer men altså ikke ved at sænke hastigheden på vores motorveje de er bygget til

skabe fremkommelighed de er bygget til at man kan køre lidt hurtigere

hastigheder hvor man ikke kan nå det man skal inden for den givne tid

jo der vi skal ned hørte jeg ministeren sige hvis det her virkelig skal have en støjmæssig effekt der batter

mange gange vurderer de det også på grund af borgerhenvendelser der kommer og det behandler vi jo selvfølgelig seriøst men jeg vil gerne medgive herre karsten hønge at

er vi meget positive over for at sætte penge af

lovforslag der giver kommunerne mulighed for at anmode transportministeren om at nedsætte hastighedsgrænsen på udvalgte strækninger på baggrund af støjmålinger venstre kan ikke støtte dette forslag hvis man ønsker at opnå en væsentlig og tydelig ændring af støjen kræver det at hastighedsgrænsen nedsættes med cirka halvtreds kilometer per time det vil give bilister en markant længere rejsetid og ifølge vejdirektoratets analyse vil det også have store samfundsøkonomiske omkostninger med en sådan reduktion i mobiliteten de samfundsøkonomiske omkostninger er væsentlige faktorer i lovgivningsprocessen og i dette tilfælde vil det betyde et væsentligt samfundsøkonomisk tab at sænke fartgrænserne derimod er venstre optaget af at vi også ved kommende trafikaftaler får afsat midler til en målrettet reduktion af trafikstøj langs statens veje desuden skal vi ved fremtidens trafikale anlægsprojekter have fokus på reduktion af støjgener

over miljøstyrelsens vejledende grænseværdi og at trafikken er den altovervejende og væsentligste kilde til støjbelastningen i danmark eu har lavet et

og på den baggrund er der lavet en støjbekendtgørelse

som jo også siger at kommunerne skal udarbejde støjhandlingsplaner og i dem kan man læse sig frem til at

de skal indkredse de problemer og situationer der skal forbedres

kommunerne skal også finde ud af hvilke foranstaltninger der

men også hvilke foranstaltninger de ansvarlige myndigheder agter at træffe

man også se at der er foretaget forskellige ting

på et tidspunkt er der udarbejdet en folder som hedder

belægning men de kan også anmode politiet om hastighedsreduktioner på støjbelastede

støjbelastning

jeg kan bare konstatere at muligheden findes desuden kan kommunerne jo også lede tung trafik uden om boligområder det finder sted

i et stort omfang så vidt jeg har

jeg synes man skal arbejde videre med og

at støjen er en voldsom belastning og at den giver anledning til store helbredsproblemer

de er kortlagt sådan grundigt i forbindelse med støj

kunne arbejde videre med her under udvalgsarbejdet

støjbelastning der findes

er godt det er efter vores mening bare et

en hel række det her gør det selvfølgelig ikke alene bestemt ikke det er et af en hel række forslag men vi synes det er

ikke i tvivl om at det faktisk vil have en effekt ikke mindst ikke mindst om natten hvor støj jo er rigtig voldsomt generende hvad jeg også var inde på i

gå ind og sige til kommunerne

hvor hurtigt man skal køre på motorvejen

med henblik på at sætte hastigheden ned

en dårlig idé jeg kan forstå på mange af de røde partier i hvert fald enhedslisten og så også sf at

en halv og en hel milliard hvis man kører i tog

vel at mærke de ganske få der kører med det tog så det her med at tidsfaktoren ikke betyder noget

vi skal passe på med det er rigtig vigtigt at vi har en høj mobilitet i danmark

komme frem og tilbage forholdsvis hurtigt så det

jeg synes faktisk at rasmus prehn meget tydeligt redegjorde for alle de andre alternativer der er men at begrænse mobiliteten synes jeg også

som går stærkt ind for at timemodellen er fantastisk uanset hvad den koster

så siger vi ellers nej til det her forslag med at sætte hastigheden ned

ja til rigtig meget kraft på anstrengelserne

få lov til at bruge de penge som ligger i infrastrukturfonden det vil vi rigtig gerne være med til

som udgangspunkt at sænke hastigheden når der nu gøres så mange andre bestræbelser

så for nogle tiltag der duer og hvorfor duer det her ikke som en del af en palet jeg er helt enig i at det her forslag ikke gør det alene det tror jeg heller ikke sf mener men som en del af en række andre forslag er det vel et udmærket middel der kan sættes ind

er

det her beslutningsforslag til det der med

faktisk det er interessant at kommunerne kan inddrages aktivt i arbejdet med at afhjælpe deres borgeres støjgener der ligger jo altså i forslaget også et dokumentationskrav om at det skal være et reelt problem så vi ser

mulighed for kommunerne til at bruge nogle ressourcer på at få afdækket de her støjgener og hvis de her støjgener er store nok til at det er aktuelt og betimeligt at gøre noget ved støjen i et område hvor det er svært at få opsat støjskærme så kunne det her

om at lave en dynamisk skiltning på støjudsatte steder og især til hastighedsnedsættelser i aften og nattetimerne er

have og hvor stor en en støjnedsættelse

skal også ses i sammenhæng med at der selvfølgelig skal laves en masse andre

blive noget der har stor effekt så alternativet er helt enige med forslagsstillerne i at der skal fokus på at der skal gøres noget ved de trafikale støjproblemer

skal selvfølgelig også sættes ind på en masse andre områder støjafskærmning lydsvage dæk er blevet nævnt lydsvag asfalt støjkrav til køretøjerne flere elbiler måske

for eksempel piletræer viser sig at have en rigtig rigtig god støjdæmpende effekt men

vi fik med i det forlig dengang og det er jo fordi vi ser at der kommer mere trafik på både de veje og de jernbaner som vi har og det betyder at

støjgenerne stiger ved nye

der jo en miljøbeskyttelseslov som sørger for at der kommer rigtig mange foranstaltninger op men der hvor vi har problemet er på motorveje der har været her i mange år og hvor der så er kommet meget mere trafik end dengang man byggede dem der er jo en masse eksempler som kommer frem i medierne blandt andet ved kolding og

særlig i omegnskommunerne her i københavn der synes vi ligesom det har været nævnt af både transportministeren og en række af kollegaerne at det ville være en god idé at vi fortsatte de her puljer hvor man kan sætte nogle penge af til at bekæmpe det her jeg tror det var sidste år den her pulje

give kommuner og alle andre mulighed for at sætte hastigheden ned på de veje der er

så giver det ikke rigtig nogen mening at man har bygget en motorvej hvis ikke man

køre med de hastigheder som er tilladt der

man ikke det i dag kan man ikke godt skrive et brev til ministeren jeg har aldrig hørt om at en kommune

uden at få et svar tilbage så

laves hastighedssænkninger på motorveje rundtomkring

meget enig med den radikale ordfører som

har hørt som siger at

man skal kunne køre hurtigt på dem

og så kunne man lave en masse støjdæmpende initiativer derude som kunne sørge for

gøre livet mere tåleligt for de mennesker der bor der

et meget meget alvorligt problem og det

indgribende i folks hverdag hvis de ikke kan sove

er den her konstante baggrundsstøj som gør at det er lidt svært at finde ro når man befinder sig i sit hjem så det er bestemt ikke for at afvise problemet jeg har også bedt om at vi får ministeren i samråd her i

hvor vi kan snakke videre om hvad vi kan gøre ved støjproblematikkerne men at lave et

partier anerkendte udfordringen ved trafikstøjen og jeg hører det oprigtig interesse i at få dæmpet støjen sf ser jo også gerne at vi får udarbejdet en egentlig strategi for at få dæmpet trafikstøjen med interessen for trafikstøj ser det jo lovende ud for senere at kunne finde penge til flere skærme volde lyddæmpende asfalt med videre desværre må jeg så også konstatere at der ikke umiddelbart er flertal for at benytte det som vi synes er en let tilgængelig og en fleksibel løsning som man her og nu kunne benytte til at få dæmpet

transportpolitik er jo sædvanligvis fremkommelighed trafikken skal glide koste hvad det vil

bilfabrikant henry ford sagde jo det som de fleste i

vil flere biler blive taget i brug og jo flere biler der kommer jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje gode gamle henry

og vi bygger veje og vi bygger veje og de fyldes med biler gennem byerne ligger vejene som floder af forurening

over miljøstyrelsens grænseværdi og langt det største problem i forhold til støj er vejtrafikken

der givet det første bud på omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser det blev dengang forsigtigt anslået at i størrelsesordenen otte hundrede til to

mennesker i danmark årligt indlægges på sygehus med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver

på det tidspunkt vurderet at vejstøj årligt er årsag til mellem to hundrede og fem hundrede for tidlige dødsfald ofte som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdomme

ifølge verdenssundhedsorganisationen

gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær hovedpine søvnbesvær stress forhøjet blodtryk forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger støj kan også påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation støj har en række sundhedsskadelige virkninger for mennesker og kan ved længere tids påvirkning

fra kræftens bekæmpelse bekræfter at vejstøj giver en forøget risiko for blodprop i hjertet en dansk undersøgelse fra to tusind og tolv viser at støj fra vejtrafik øger risikoen for diabetes undersøgelsen viser at cirka

hundrede mennesker årligt diagnosticeres som følge af støj fra trafikken svarende til cirka fem procent af alle nye diabetestilfælde

en anden dansk undersøgelse den her gang fra to tusind og elleve viser at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for slagtilfælde det vil sige blødning eller blodprop

syv og tres mennesker blev i to tusind og fem dræbt i trafikken

men den usynlige trafikdød gennem trafikstøj var årsag til mellem to hundrede og fem hundrede for tidlige dødsfald vurderer miljøstyrelsen den øgede sygdomsrisiko skyldes især dårligere nattesøvn

sf ser gerne penge sat af til flere støjvægge støjvolde støjdæmpende asfalt men som bekendt kan det jo have lange udsigter her og nu kan vi til gengæld nedsætte støjen ved at begrænse

eller grænser op til kommunen kommunen skal dokumentere hvor mange personer der generes af støj fra motorvejen og i hvilken grad de generes transport og bygningsministeren er herefter forpligtet til at bruge følg eller

og efter anmodning enten nedsætte

på de støjplagede strækninger eventuelt kun på bestemte tidspunkter typisk aften og nat hvilket kan ske ved elektronisk skiltning eller forklare hvorfor ministeren mener at det vil være uhensigtsmæssigt

være naturligt at der inden en endelig afgørelse er en dialog mellem kommunen og transport og bygningsministeren om problemet herunder om der kan findes andre

hvorefter det blev forbudt og pcb i byggematerialer kan afdampe til indeluften og bidrage til menneskers pcb indtag der er ifølge forslaget en højere forekomster af pcb i folkeskoler end i andre offentlige bygninger og det skyldes bla at mange af landets folkeskoler er bygget i perioden nitten fem og tres til ni og tres hvor brugen af pcb var på sit højeste

forslagsstillerne peger på at kommunernes økonomi er trængt og at man dermed kan frygte at

en hel eller delvis tilbagerulning

og arveafgiften for erhvervsvirksomheder regeringen kan i sagens natur ikke bakke op om

når vi i finanslovsaftalen for to tusind og seksten blev enige om at nedsætte bo og arveafgiften for erhvervsvirksomheder forslaget er således et finanslovsanliggende som enhedslisten må bringe op ved efterårets forhandlinger om finansloven for to tusind og sytten på den baggrund afviser regeringen

kan skade de børn jeg vil godt spørge ministeren om det ikke bekymrer

færre penge til at tage hånd om de mange vigtige opgaver som kommunerne skal løfte det gælder folkeskolen det gælder ældreplejen og i det her tilfælde gælder det jo lige præcis også pcb renovering sagen er såre simpel at besparelserne betyder at kommunerne ikke kan komme igennem den bunke af opgaver de i dag har liggende foran sig på bordet

foregå i et optimalt tempo det er socialdemokraterne fuldstændig enige med

mod den pcb der stadig væk findes i vores bygningsmasse og også i vores natur

vil socialdemokraterne gerne kvittere for substansen i

enhedslisten ønsker jo så nu at nedsætte en statslig pulje med et trecifret millionbeløb som kommunerne kan søge samtidig

lægger enhedslisten op til at disse midler

skal findes ved helt eller delvis at tilbagerulle nedsættelsen af bo og arveafgifter for erhvervsvirksomheder selv om socialdemokraterne ikke støtter regeringens nedsættelse af bo og arveafgifter for erhvervsvirksomheder ønsker vi altså ikke at lægge os fast på den foreslåede finansiering så substansen i forslaget er bestemt positiv men vi vil ikke binde os til den fremlagte

at kommunerne jo også har nogle stigende udgifter

på flygtningeområdet som kan gøre at der bliver endnu mindre råd til nødvendige tiltag som at renovere de kommunale bygninger omkring finansieringen

ske på anden vis et mindre indkøb af kampfly en

andre midler så vi er meget åbne over for at drøfte videre hvordan

vi skaffer økonomi til kommunerne for at løse problemerne jeg vil godt høre om ordføreren ikke

opfølgning på den handlingsplan der blev vedtaget i maj to tusind og elleve og de fleste af initiativerne i handlingsplanen

vi da vi sad i regering for at få gennemført

den dagsorden er vi selvfølgelig fokuseret på og med hensyn til alternative finansieringsmodeller jamen der er vi jo altid villige til at tage en drøftelse omkring de ting

at man havde den her byggeteknik og i øvrigt også

for at renoveringspuljerne var til stede

ikke penge nok til overhovedet at

en trecifret millionpulje det er jo en ret fleksibel størrelse det kan være helt op

og jeg ved godt at enhedslisten er inde på at nu skal vi så straffe erhvervslivet

til at undersøge nogle ting

er en kommunal opgave at renovere skoler

udgjorde et parlamentarisk grundlag for den forrige regering havde man alle chancer for at trykke dem på maven når de skulle tælle til halvfems det har man så valgt ikke at gøre

andre tidligere regeringer jo kunne have gjort noget ved det her problem hvis man havde ønsket det

martin lidegaard det er en kommunal opgave at vedligeholde skolerne så kan det godt være

jamen der er jo besparelser

to tusind og seksten end de havde under

dannet grundlag for det hvis man ikke har fået gjort det her i et

vil jo tit være være drift og vedligehold

kommunes øvrige

så vil jeg bare sige i forhold til de kommunale udgifter at ja kommunerne er presset i dag men jeg er nødt til at sige at det er på grund af den lemfældige indvandringspolitik som den forrige regering lancerede og absolut ikke på grund af de besparelser som som nu er dikteret kommunerne af den

vi presse på for at miljøproblemer og indeklimaproblemer i de kommunale skoler bliver løst vi må bare notere os at kommunernes økonomi kan være medvirkende til at nødvendige renoveringer bliver udskudt og at man ikke overholder indeklimaet på de enkelte skoler og at man måske tyer til midlertidige løsninger hvor man

de giftige stoffer i indeklimaet skolerne og det synes vi at en rigtig dårlig løsning derfor vil vi gerne

vi ser da meget gerne at man har en helt åben dialog om om man kan finde penge på anden vis

bygninger i det hele taget men jeg vil gå over til talen fra ordføreren enhedslisten foreslår med dette beslutningsforslag at oprette en statslig pulje til pcb renovering af kommunale bygninger jeg har forståelse for enhedslistens forslag der tager højde for kommunernes trængte økonomi men der er som bekendt tale om et finanslovsanliggende da enhedslisten forestiller sig at finansieringen af puljen eksempelvis skal komme fra en hel eller delvis tilbagerulning ogeller en langsommere indfasning af nedsættelsen af bo og arveafgiften for erhvervsvirksomheder

blev vedtaget i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten dette støtter venstre naturligvis ikke vi står ved vores aftaler og forlig men enhedslisten har jo mulighed for at bringe forslaget op når der skal forhandles om finansloven for det kommende år

finde tallene mere præcist og det vil jeg anbefale ordføreren at gøre

også en interessant diskussion for vi kan jo ikke finansiere at hele danmark bliver pcb frit for så skulle vi også gøre det for dem der ejer

det er særlig svært at finde

et område i den kommunale forvaltning hvor nogle herinde synes

rigtig rigtig mange forslag frem og anlægge den samme logik og på det her område

problem kommunerne har har masser af den slags problemer men

det vil sige at kommunerne ved hvordan

alle de diskussioner der er i kommunerne om hvordan de skal bruge pengene er jo essensen af det kommunale selvstyre

en jungle af puljer og regler og kontroller i forhold til det ypperste vi kan sige om kommunerne nemlig det lokale selvstyre

vej så selv om pcb er et

jeg bestemt at vi skal sige nej til det her

og få renoveret de skoler og andre offentlige bygninger hurtigst muligt så man kunne få forbedret indeklimaet for skolebørnene og for de ansatte i de kommunale bygninger

ordføreren det lokale selvstyre jeg vil godt høre ordføreren om

det at liberal alliance sammen med blå blok har vedtaget et omprioriteringsbidrag hvor man tager to

set underminerer kommunernes mulighed for

måske får nogle penge tilbage og hvor nogle partier vil bestemme hvad de penge der føres tilbage

hvorfor gør

vi kender så meget til de negative konsekvenser for pcb i miljøet

tage hånd om problemet vi er meget positive over for ideen om en statslig pulje i lyset af kommunernes i forvejen trængte økonomiske situation for det at kommunerne allerede i dag er forpligtet til at føre tilsyn og sådan set også

det er heller ikke nok at slå kommunerne oven i hovedet med de forpligtelser de har hvis økonomien umuliggør en ordentlig indsats vi håber meget

og vi er også indstillet på at tage et medansvar

hvor stor sådan en pulje i givet fald skal være vi håber derfor at ministeren vil arbejde positivt videre med beslutningsforslaget eller en anden form for pcb pulje og at et ellers godt initiativ og godt forslag ikke falder alene på uenighed om finansieringen

vil jeg sige tak til alternativets ordfører for

det her med at arbejde videre med den nuværende skatteminister er det ikke sikkert at at det er den måde vi finder en løsning

før vi kan løse det her problem men

er det jo også vigtigt at de partier som vil prioritere miljøet er klar til de konkrete

alternativets ordfører er helt på linje med enhedslisten

vil give kommunerne eller regionerne eller dem begge to nogle flere penge til at bekæmpe pcb som jo helt åbenlyst er et problem

fremkalder nogle af de allerværste sygdomme

en kommune og regionaftale aftalte med dem hvad hvad der skulle ske på pcb området nu sad jeg

i en kommune som aarhus er rigtig godt i gang med en pcb strategi de

i gang med at få det ud af de bygninger de har

for at få nogle penge hvis man altså har tænkt sig at give dem nogle penge

man man tager det op i kommuneforhandlingerne hvor

også indgår i en dialog med kommuner og regioner om det er det her det er vigtigst at sætte penge af til og det er ikke fordi jeg har

om at der skal ske en almindelig tagrenovering og en vinduesudskiftning

finder noget pcb som gør at det bliver væsentlig dyrere det er

er en naturlig løsning jeg kan godt forstå ordførerens indvendinger

bliver det hele et for stort cirkus og derfor ville det jo også være godt hvis det her omprioriteringsbidrag blev afskaffet sådan at kommunerne havde en

robust økonomi at kunne lave nogle langsigtede løsninger for så jeg vil godt bede bede ordføreren genoverveje om ikke

en pcb pulje kunne være en fornuftig pulje at

men som

en kortlægning af hvor der er pcb

er noget og det synes jeg jo kunne være noget man kunne

i en kommuneaftale så ved kommunerne

hvor der er pcb og så kan de

at der mangler en vuggestue fordi der er kommet ekstra børn eller hvad der nu kan være så jeg synes stadig væk det vil være klogest at

det i en kommuneaftale og så kan kommunerne inden for den ramme man giver dem

kommunernes ansvar kommunerne peger på at regeringens nedskæringer betyder at der er færre penge til rådighed til for eksempel renoveringer for pcb tilbage sidder borgerne herunder børnene som taberne det duer ikke

fra enhedslisten men vi vil dog ikke lægge os fast på den model til finansiering

vi skal hen til næste regeringsperiode for at

vi får løst problemet medmindre de konservative kan rykke ind her og være med i et alternativt flertal jeg synes

at vi har et stort problem når man ved hvor giftigt pcb er og når man ved at pcb har været så udbredt i en række byggematerialer i perioden fra nitten halvtreds til

syv og halvfjerds når vi ved at indeklimaet i skolerne ikke er i top og når vi ved at der er et renoveringsefterslæb i mange kommunale bygninger hvor man har svært ved at få økonomien til at hænge sammen så er det at jeg ser at der er et problem

kommunerne en hjælpende hånd

med at løse det problem som der er med pcb i visse byggematerialer i de kommunale bygninger

det er jo interessant hvis vi kan få trukket det her ind i i kommuneforhandlingerne men samtidig må man jo også konstatere at med det omprioriteringsbidrag som blå blok har vedtaget her i folketingssalen hvor man tager to

og så måske bagefter prioriterer dem til særlige områder som ældreområdet hvis det er det dansk folkeparti vil have

som renovering af bygninger for at få pcb forureningen bragt

alvorligt problem at vi skal vente flere år før

bliver løst jeg kan sagtens få øje på at der er penge i samfundet som kunne bruges til det her

skitseret at det kunne være et trecifret millionbeløb det er måske et par hundrede millioner

her før sommerferien står over for at der måske bruges tredive milliard kroner på at købe nogle nye fly det er jo en klar prioritering hvad det er man

vil indkøbe man kunne også gå efter en

mere effektiv skatteligning man kunne gå efter at de

som er gemt i skattely i panama og andre steder

ikke ultimativt vi er helt åbne over for at bare aflysningen af et enkelt kampfly kunne gøre at en lang række opgaver ude i kommunerne kunne løses

os til i dag at det her pcb problem som er

ser ud til at blive løst på den korte bane

at det er noget man vil prioritere ellers må man konstatere

ikke en fri økonomi med de bindinger som dansk folkeparti blandt andet er med til at styre kommunerne med

omprioriteringsbidrag som ordføreren har

prioritere og løse en opgave

set skulle løse hvis det er sådan at de overholder de

til at skabe været med til at forværre kommunernes økonomi endnu mere som gør at der kan være nogle kommuner som simpelt hen ikke kan leve op til lovens krav

føre tilbage til kommunerne så bliver det jo interessant at se om det er en tilbageførsel til pcb

det bliver det sidste så derfor er vi i en situation hvor dansk

i varig virkning som staten altså får mindre i

det er jo i nogle sammenhænge et et lille beløb men i forvejen har vi

økonomisk debat i danmark hvor der virkelig bliver holdt øje med hvordan det økonomiske råderum udvikler sig og uden at der i øvrigt er anvist nogen finansiering

hvordan man vil dække det her hul må man altså konstatere at

er vores synspunkt at danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser ligesom vi kræver det andre lande

konkurrence brud på miljølovgivning

i det store hele var flere af de her ændringer allerede på vej under den tidligere regering og vi kan

om virksomhedsskatteordningen som jo i vores regeringstid blev strammet op og præciseret for at undgå en utilsigtet brug

af den måde det er sket på og skatterådet

gøre plastret for lille om man så må sige for at blive

i den tidligere regerings tid angående indgrebet

i virksomhedsordningen derfor må vi jo bruge nogle kræfter i udvalgsbehandlingen på at få gået det her

nødt til at tage højde for det skatterådet har afgjort det duer omvendt ikke hvis der genåbnes for spekulative konstruktioner der ikke er i forlængelse af hensigten med virksomhedsordningen og som altså vil koste penge for alle andre skatteydere så fremgår det

som følge af en granskning af loven på det her område gennemført oven på på den helt uantagelige skandale om svindel mod staten for godt ni milliard kroner på

er rejst en bekymring for at lovforslaget vil føre til tab af arbejdspladser i den finansielle sektor og mindske interessen for at opspare

og investere penge igennem danske investeringsforeninger og i stedet vil lede flere investeringer over i enkeltaktier og i udenlandske fonde det er den kritik der er rejst omvendt skriver

skatteministeren jo direkte i lovforslaget at indgrebene skulle være afgrænset på en måde så det for eksempel ikke rammer almindelige investeringsinstitutter der udbyder

lukke skattehuller og at være opmærksom på dem er som bekendt noget socialdemokratiet går meget

er et element i lovforslaget som vi må have belyst

vil så lytte grundigt til ministerens besvarelse af de spørgsmål

så vi kan sikre os at det er velbegrundede ændringer der sker og at konsekvenserne af loven faktisk er at vi sikrer beskatningen af danske aktieudbytter og modarbejder svindel og omgåelse af intentionerne med loven

der handler om foreninger og andre der får mulighed for at være elproducerende og levere

til elnettet uden at blive betragtet som et elselskab og dermed skulle beskattes af hele sin sin indtægt på alle mulige andre

en forenings virksomhed og det synes vi er en rimelig og fremkommelig måde at skabe rammer for at for eksempel idrætsforeninger havne lufthavne og andre kan have solceller kørende og levere overskudsstrøm til elnettet inden for

så konklusionen oven på det her

der er elementer hvor tidligere lukning af et skattehul ændres

andre elementer hvor skatteministerens forslag er udfordret

om det vil have den reelt ønskede virkning og der er elementer vi klart er for så vi hælder til at støtte lovforslaget men der er også ubekendte som

sige at de har samme indstilling de ser positive elementer i lovforslaget

spørgsmålstegn ved andre elementer så heller ikke de kan umiddelbart

indeholder ni delelementer hvoraf nogle af dem

forstå om det nu er den rigtige løsning man finder i forhold til

nogle af elementerne i lovforslaget handler om

eu domme hvoraf jeg vil slå ned på

af dem som handler om nedsættelse af indkomstbeskatning af udbytter til visse udenlandske selskaber hvor man sænker

to og tyve procent for visse selskaber som er fra lande uden for eu

dobbeltbeskatningsoverenskomst med

det virker noget ulogisk at man kun skal sætte

andre steder punkt fire i lovforslaget er

de her hullukningsforslag som handler om omgåelse af udbyttebeskatning ved

om et skattehul ved investeringsinstitutter kort sagt kan man sige det handler om spekulation i at udbytter er skattepligtige hvor avancer

skattefri hvor man selvfølgelig prøver på at undgå at man kan sidde og konvertere imellem de to ting

aktier men der er åbenbart en problemstilling i forhold til værnsregler som ikke er der når det gælder investeringsinstitutter og det er så det man har vist som der

en udfordring problem med men jeg har også forstået ud fra det kommenterede høringssvar som er et bilag til lovforslaget at løsningen man

ikke er helt holdbar skatteministeren skriver i

høringssvar at man vil komme med et ændringsforslag senere så man får

et endnu mere teknisk ændringsforslag

i lovforslaget som handler om omgåelse af udbytteskat ved ombytning af investeringsbeviser uden ret til udbytte og det handler jo om

ret til udbytte og ikke ret til udbytte for at gøre en lang historie kort handler det her ganske enkelt om at man nu vil ændre på det så man fremadrettet ikke kan udstede beviser uden ret til udbytte og det er en ændring som vi i

som også ligger lige til højrebenet at støtte det ene

foreninger havne og vandforsyningsselskaber og

får mulighed for at få skattepligtig indkomst ved salg af el uden at de anses for at drive

komme med et ret simpelt eksempel som illustrerer problemstillingen meget godt det er bla hvis man har en forening som

nogle solceller på taget og dermed måske kan få noget

det gør så at de har en indkomst men som reglerne er i dag kan man risikere at de ender med

være skattepligtige af alle indtægterne i foreningen som også indeholder kontingent

ikke er hensigtsmæssigt så derfor kan vi med god ro sige at det støtter vi naturligvis at man får lavet om på

man selvfølgelig ikke gør foreninger og andre

lyder ganske fornuftigt

ophævelse af lov om investeringsfond som er noget der er udfaset siden to tusind og tre så det støtter vi

lidt mere kompliceret og som er det ottende tiltag i lovforslaget hvor man justerer justerer indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen hvor der jo er en række høringssvar som anerkender at man nok går et skridt i den rigtige retning med den her lovændring men der er ikke helt

fald overblik over om det nu er det rigtige snit man får lavet og det er fald noget jeg synes der godt kunne være behov for vi får dykket

ordfører nævnte det sidste punkt er

indberetningsregler til værdipapirfonde hvor der er sket nogle praksisændringer og der vil også

folketingsparti ganske naturligt er

kroner kan selvfølgelig virke i hele statens budget men det er klart at når man

man så finder de penge alt i alt kan jeg sige som jeg sagde i starten

en teknisk gennemgang af delelementerne for at finde ud af om vi nu får lagt snittet de rigtige steder men

hvert fald er dele af lovforslaget som

vi finder de helt rigtige løsninger på det

den første er faktisk en dom faldet imod danmark så det er jo god skik at rette ind efter de domme der nu engang er

de første tre punkter de næste to punkter som er benævnt punkt

lukker nogle huller i udbytteskattelovgivningen

opmærksomme på at der i i høringssvarene er nævnt en kritik af at kunne være en risiko i forbindelse med punkt

imødegå det her med et ændringsforslag

i den her uheldige situation vi ønsker selvfølgelig at det her kommer til at fungere så godt som muligt så derfor

vil vi gerne gå konstruktivt til værks

højde for det problem som blandt andet havne

problem med at de bliver opfattet juridisk som et energiselskab hvis de for eksempel satte et solcelleanlæg op i forslaget sættes der en minimumsgrænse for energiproduktionen

inden for denne kan de forblive i deres egentlige funktion og ikke omdannes til

grænse så vidt jeg ved som også gælder for husstandsvindmøller så det er for at undgå at de havner som energiselskaber lige pludselig

lov om investeringsfonds da loven er udfaset det synes vi er dejligt

allerede har nævnt det handler om brug af virksomhedsordning og sikkerhedsstillelse og her er formålet at

vi mener at det vi har gjort her ligger i tråd med det som skatterådets afgørelser har været

værdipapirfondes status og deraf

frem til at værdipapirfonde fremadrettet skal opfattes som selvstændige fonde skat har udsendt et styresignal om

men nu tilpasser vi også lovgivningen til det

det her lovforslag

godt forstå at substansen nogle steder har rejst bekymring og

komme hele vejen igennem og på den baggrund ser jeg frem til debatten og til den videre behandling af lovforslaget jeg

nødt til at blive afklaret i det arbejde der kommer i udvalget først og fremmest

er vi faktisk bekymret for om lovforslaget åbner

aggressiv skatteplanlægning end det lukker

jo set at udbytteskatten har været misbrugt til at snyde statskassen for et

fælles kasse så den del af det vil enhedslisten gerne stemme for såfremt det kunne splittes ud

en række andre dele i lovforslaget

ser det basalt som udtryk for at lovgivningen lempes og at det vil betyde at i højere grad bliver afhængige af andre landes kontrolsystemer

i forbindelse med med panama papers blevet mindet om

at den manglende kontrol i en række såkaldte skattelylande er et kæmpe problem

frygter vi også at de her lempelser kan give det her skattebedrageri bedre betingelser

vi stille en række spørgsmål til under

genbeskatning af udenlandske underskud fra før to tusind og fem det er lidt uklart for os hvordan

uden at der også i den forbindelse kan åbnes

til visse udenlandske selskaber det fremgår af lovforslaget at der er et estimat på

foreligger ikke oplysninger om omfanget af den begrænsede skattepligt

de udbytter så jeg antager det kan skatteministeren sikkert bekræfte at de fem og tyve

i sig selv lidt bekymrende

men uanset om vi tager udgangspunkt i det her

som det koster danmark at komme i samklang med de

eu pålæg og derfor vil vi gerne i enhedslisten appellere til at man søger alle muligheder fra regeringens side for at ændre eller fravælge den del af eu lovgivningen som

stort set kun blive nogle nedslagspunkter man

ser de store problemer med de dele der handler om at tilpasse sig eu domme på skatteområdet

mange af de andre småjusteringer der hvor det primært

når når en virksomhed har et overskud og ikke ønsker at udvide aktiviteterne vil de som oftest udbetale udbytte eller genopkøbe egne aktier de to ting er i virkeligheden helt ens men vil for en udenlandsk investor blive beskattet forskelligt indtil nu har en udenlandsk investor relativt simpelt kunnet konvertere et udbytte til en avance ved at lade investeringsforeningen tilbagekøbe investeringsbeviset inden et udbytte udbetales eller alternativt ved at ombytte beviset til et såkaldt

men som det også fremgår af forslaget vil det stadig være muligt at konvertere et udbytte til en avance ved at frasælge værdipapiret inden udbyttebetaling nu skal værdipapiret bare

men i virkeligheden gør man vel bare mere bøvlet for udenlandske investorer at opnå en symmetrisk betaling af

hvor det volder størst problem for os er i den situation hvor det her selvfølgelig ædle formål med at lukke skattehuller

blandt andet det forhold at det kan være ganske svært

sælge sine investeringsbeviser igen

er også nogle problemer i forbindelse med de her ex kuponer

og der så er generalforsamling lidt senere som udlodder

af et udbytte som nogle andre i den samme investeringsforening har optjent det er altså ikke ens egne

der er en diskrepans her som jeg tror vi bliver nødt til at kigge på i udvalgsarbejdet for det er jo ganske almindelige

investorer som nu bliver ramt og kommer til at betale skat af noget de ikke engang har tjent jeg synes det bliver vigtigt

få kigget på de her ting så vi ikke skyder gråspurve med kanoner eller

vi ikke får bygget en skattemur op som bliver alt for høj i forhold til

ud over vækst og beskæftigelse umiddelbart er vi lidt skeptiske over for det her

hvad det betyder for den almindelige dansker som tidligere har kunnet

de fire hundrede bliver ramt direkte af det her

også to skattehuller som kan bruges til at omgå reglerne om

som de øvrige ordførere har været inde på er der

lang række ting man kan sætte spørgsmålstegn ved vi har også stillet en række spørgsmål som som vi endnu ikke har fået svar på og og derfor vil jeg sige her fra talerstolen at umiddelbart er

positive over for forslaget men men ser frem til udvalgsbehandlingen og forhåbentlig kan udvalgsbehandlingen afklare de ting der er problematiseret her fra talerstolen og som der er

spørgsmålstegn ved og og så må vi se hvad

udvalgsbehandlingen leder frem til

har behov for i danmark er at skaffe flere investeringer

til det danske samfund og ikke skabe barrierer selv om vi

på en måde så man sikrer at får de skattekroner i kassen skal have men der ligger jo nogle ret kan man roligt sige tydelige signaler i høringssvarene jeg ved også og det

til at have en dialog med skatteministeren om at

den dialog til ende og eventuelt indarbejdet i et ændringsforslag

er glad for venstres ordførers signal

det vil vi se frem til at fortsætte dialogen med ministeren om

og laver ændringer på den her måde hvis man ser på hvordan investeringsforeninger fungerer

helt almindelige aktieselskaber

har penge i investeringsfonde når man så modtager opsparingen

som så at sige kunde i den investeringsforening det er nogle regler som har været uændrede i

de er så udformet på en sådan måde at man som investor bliver avancebeskattet når man sælger investeringsbeviser tilbage

set kun fair nok at investorerne kun beskattes af deres avance og udbyttet

nu engang skal

man ikke her helt respekterer kundernes ret til at få

i stedet

bliver tilbagesalg til investeringsfonden anset for at være mulig spekulation i

man kan sælge investeringsfonde i udlandet omvendt synes jeg også vi

sikre størst mulig transparens og størst mulig

konkurrence så man får

investeringsfonde det er

også fonde som er børsnoterede men der er stadig væk immervæk

danske og udenlandske investorers penge i danske investeringsforeninger som kan blive ramt der er så også lavet en dispensationsadgang her

positive over for forslaget og vil også stemme for en hundrede og tre og tyve

der er også rigtig mange gode elementer i forslaget her

den del ud som sikrer at investeringsfonde i danmark stadig væk har

for at kunne sælge deres produkter på et konkurrencedygtigt niveau at de kommer ud til flest mulige danskere

for at komme ind i danmark så de kan konkurrere så med de her tilkendegivelser

støtte forslaget men vil gerne

bliver så moderniseret eller så meget ajourført

få afklaret i udvalgsbehandlingen det er regeringens ambition at skattereglerne skal være så tydelige som muligt på de enkelte retsområder så virksomheder med rimelig sikkerhed ved hvad der rent faktisk gælder samtidig kan det ikke undgås at den kompleksitet der følger af forskellige ejerformer

jeg har derfor fuld forståelse for hvis der er nogle af ordførerne der ikke synes at det her lovforslag er det mest enkle som

objektivt set er rigtigt selv om det er komplekst

øget klarhed over retstilstanden på en række punkter i erhvervsbeskatningen

mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen har for eksempel været kritiseret for manglende klarhed om de skattemæssige konsekvenser ved at stille virksomhedernes aktiver

beskatningen sker via den såkaldte hæverækkefølge det tidligere formål med stramningerne fastholdes dog så virksomhedsordningen ikke kan udnyttes til for eksempel at finansiere privatforbrug uden at der har været foretaget almindelig indkomstbeskatning

og sundt princip jeg mener at ændringerne er medvirkende til at sikre at virksomhedsordningen fortsat kan fungere som en god ordning der giver de selvstændige gode vilkår for deres

lovforslaget følger også op på regeringens målsætning om at udbyttebeskatning skal være robust og det er jo

herre brian mikkelsen fra det konservative folkeparti har været inde på

et oplæg til politisk samling blandt andet tilkendegivet at skatteministeriet vil analysere de gældende regler for beskatning indeholdelse og indberetning af udbytte med henblik på at sikre at reglerne

konstateret at der er to muligheder for at der efter de gældende skatteregler for investeringsinstitutter

udbyttebeskatningen ved at skattepligtige udbytter konverteres til skattefrie avancer kort sagt

peges der på to områder hvor man helt kan slippe for

kigger på høringssvarene og

nogle af de ting som bliver sagt her i dag

er en række partier der kommer med reelle indvendinger

for meget og det er jo fair at tage den diskussion

den tager jeg gerne i udvalgsbehandlingen men jeg kan ikke som skatteminister når der er blevet svindlet for et stort milliardbeløb på udbytteskatteområdet

lukke hullerne grundigt altså til at acceptere

vi må diskutere i den kommende udvalgsbehandling det sidste var mere en politisk betragtning og det er også årsagen til at vi fremsætter det her

vel vidende at det på en række områder går imod noget af det der i øvrigt er regeringens dagsorden og også dagsordenen for en række af de partier der har været

nemlig at vi gerne vil sikre mulighederne for

lukkes de her omgåelsesmuligheder

er muligt at målrette indgrebet men som sagt er det afgørende for mig og det håber jeg også at det er for et bredt flertal i folketinget

at folketinget færdigbehandler det her

inden fremsættelsen af lovforslaget og inden førstebehandlingen

og virkninger under udvalgsbehandlingen ligesom jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget

der er rejst det ene er de provenumæssige konsekvenser

eu lovgivning og domme i eu regi det vil sige

man vil nå frem til at den fortolkning der er

det er domme ved danske domstole

folketinget og jeg som minister forpligtet

hvis det er domme ved eu domstolen

dem i dansk lov selvfølgelig være en fortolkning

ud i udvalgsbehandlingen men jeg tror

til at fremsætte lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed så hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed bliver et krav til pensionsselskabernes investeringer på lige fod med kravet om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne som lov om finansiel virksomhed er indrettet i dag skal et pensionsselskab sikre at de midler selskabet råder over investeres på en måde der er

opfylde sine forpligtelser over for kunderne samtidig med at pensionskunderne sikres det bedst mulige afkast de pågældende investeringsregler er ikke til hinder for at selskaberne kan fastsætte en investeringsstrategi som fokuserer på

investeringer herunder social og miljømæssig bæredygtighed det står pensionsselskaberne frit at tage sociale og miljømæssige hensyn i forbindelse med deres investeringer men det bør være et ønske der er drevet af kunderne det er regeringens klare opfattelse at det er det enkelte selskab der skal fastlægge investeringsstrategien så den bedst muligt flugter med kunderne interesser jeg mener derfor ikke at vi som lovgivere skal sætte konkrete rammer for pensionsselskabernes investeringer

det her beslutningsforslag fra alternativet omvendt skal det være klart for kunderne hvordan selskaberne håndterer spørgsmål om social og miljømæssig bæredygtighed for at sikre et større incitament til at have fokus på og åbenhed om samfundsansvar indførte vi allerede i to tusind og otte under den tidligere vk regering krav om at større virksomheder samt

skal redegøre for deres politik og for samfundsansvar herunder sociale og miljø og klimamæssige forhold som et nyt tiltag på området har jeg netop nedsat et dialogforum for samfundsansvar og vækst dialogforummets formål er blandt andet at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar på en måde der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet dialogforummet har blandt andet fns bæredygtighedsmål på dagsordenen og jeg kan sige at jeg lige netop i dag har været til det første møde med dialogforummet som

sammen og har dermed startet op på arbejdet

jeg har givet her mener regeringen ikke at der skal indføres en lovmæssig pligt for pensionsselskaberne om at investere mere socialt og miljømæssig bæredygtigt og regeringen kan derfor ikke støtte

men

risikospredning og finansielt afkast som der stilles i dag

jeg godt bruge en hel del tid på at udrede at socialdemokraterne om nogen står på mål

også holde mig inden for den afgrænsede taletid

bakker fuldt op om cop21 målsætningerne og målet om at

halvtreds når det så er sagt vil jeg samtidig slå fast at socialdemokraterne ikke kan bakke op om alternativets beslutningsforslag

spille hasard med danskernes pensionsopsparinger

der bygger på anerkendte internationale standarder og som hviler på de såkaldte esg faktorer

vi altså nødt til at holde skæg for sig og snot for sig

kræve at pensionskasserne skal forvalte danskernes pensionsopsparinger ud fra andre kriterier end profit og spredning af risici sætter man altså synes socialdemokraterne en grundliggende sikkerhed over styr

mange danskere er tilfredse med at de kan gå i seng hver eneste aften uden at skulle bekymre sig om hvorvidt de faktisk har noget at leve af i deres alderdom fordi deres pensionsopsparing er sat i investeringer med andre formål end profit socialdemokraterne vil under alle omstændigheder ikke være med til at vi

spørgsmål som beslutningsforslaget efterlader ubesvarede for det første kan man spørge om hvorfor det er nødvendigt

en opfordring til at skulle fremsætte et lovforslag når firs procent af pensionsselskabernes investeringer i dag gøres i bæredygtige projekter som vindmøller havvindmølleparker biobrændselsanlæg energieffektivisering og så videre og så videre lovgivningen forhindrer altså ikke pensionsselskaberne i at

forsyningskæde supply chain man skal gå i hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed men

beslutningsforslagsstillerne kan redegøre for det i sin tale

hvis alle potentielle investeringer og deres respektive underleverandører mange led bagudrettet skal tjekkes i forhold til de kriterier

sig af uafhængig tredjemand til at screene selskaber som de investerer

de kriterier som forslagsstillerne ønsker at hylde og som vi for så vidt er enige i men det sker allerede i dag

umuliggøre rigtig mange investeringer og dermed

risiko for store tab og det ville så gå ud over medlemmerne lovgivningen forener jo altså ifølge socialdemokraterne allerede i dag muligheden for at tage hensyn til et afkast med en social ansvarlig profil socialdemokraterne har også en målsætning om grønne investeringer og vi mener at pensionsselskaberne allerede frivilligt gør en rigtig stor indsats på det område

vil beslutningsforslaget stille danskernes pensionsforhold betydelig mere risikofyldt i dag og derfor kan socialdemokraterne som sagt ikke

at de også skal investere bæredygtigt

en balance på de to andre parametre og det synes jeg jo ikke stiller pensionsselskaberne ringere

har været fremsat i den tid jeg har været her

anerkender at det kan være

hejse den moralske dagsorden her i folketinget og det kan også være progressivt

at få nye vælgere at fremstå som de selvfede som er gode til at tale solidaritet og de fine feinschmeckeres sag men det ændrer ikke på

og begynder at blande sig i hvordan folk i danmark skal placere deres egne pensionsmidler

gør for at vi skal få

hvad gennem de senere generationer har finansieret den danske velfærdsmodel

uddannelse og sundhed

afhængige af eksempelvis olie og gasforekomster vores produktion på

afhængige af el og de er også afhængige af gas

jo noget af en provokation at komme nu og

selvfede feinschmeckere som siger at nu skal vi bestemme hvordan andre folk skal bruge deres pensionsmidler vel skal vi ej det skal udelukkende en præmis der ligger mellem dem der forvalter

pensionsmidler og så dem de har ansat til at gøre det hvis man så

i et pensionsselskab synes at man gerne vil ændre på den måde man praktiserer og håndhæver sin investeringsportefølje så skal

på områder hvor det ikke giver god mening allerede i dag hvis man kigger på de gældende investeringsregler

forhindrer det enkelte pensionsselskab i at fastsætte en investeringsstrategi som fokuserer på

bæredygtige område så siger

det skal være en social og miljømæssig bæredygtig

kan være meget forskellige alt efter hvilken baggrund man har og hvordan man synes tingene skal være operationelt i et velfærdssamfund derfor vil det

om man synes man er god og

til en eksamen men ord som at være god og dygtig

er inderlig overflødigt moral er jo godt men her

ap møller mærsk aktier fordi de er

forkerte at have det er ikke rimeligt at have investeret penge i olie og gas men samtidig

de grupper som har det dårligst i danmark det er dobbeltmoral og

det her beslutningsforslag hvor man går ind og siger at nu vil man diktere

investere deres penge det mener

pension ligesom vi andre får vores pension det

jeg selvfølgelig også men hvorfor skal vi gå ind og sige til nogle pensionsselskaber at de nu skal til at have en mindre pension fordi de skal til at investere på en anden måde

er udelukkende en sag mellem dem de har ansat til det og så dem der er medlemmer af foretagendet derfor kan vi ikke støtte det her

set er nogle penge som lige så godt kunne

statskassen og dermed være

ikke at det spiller en rolle at en stor del af de midler vi snakker om er udskudt skat

som senere betales i skat fordi vi har indrettet vores pensionssystem på den måde vi har

er jo ikke bare opsparernes penge om man så må sige

deres ansættelse hvori der indgår en vis del

penge der bliver tilført en pensionsordning er enhedslisten

modstandere af det det håber jeg naturligvis ikke

som en del af sin løn hvis man tjener halvtredstusind

en del af ens indkomst for at være på arbejdsmarkedet og passe

det en udskudt skat det ved jeg godt og det er der selvfølgelig en synergi i set i forhold til at hvis pengene bliver investeret optimalt så falder der en større pension af til den enkelte lønmodtager men er enhedslisten nu pludselig blevet modstandere af

være heldige at få en god alderdom

spørger kan vi sikre at de penge ikke bare

en god alderdom det skal de selvfølgelig men kan vi også lægge nogle rammer der gør at de sikrer

og finansielt afkast af investeringer for mig at se

er det helt centralt at et pensionsselskab sikrer sine kunder det størst mulige afkast afkastet har ekstremt stor betydning for hvilken økonomisk situation man vil

pensionist vi ser allerede i dag at der er store forskelle i afkast i forskellige pensionsselskaber og foreninger og at det faktisk over et langt arbejdsliv får stor betydning det primære mål med pensionsopsparing er altså at

det bør det blive ved med at være lad mig

at de nuværende regler ikke er til hinder for at der fokuseres på ansvarlige investeringer

når selskaberne laver investeringsstrategier jeg vil gerne kvittere for

selv om finanstilsynet har fastslået at frasalg af

og prioritering af en etisk investeringsprofil er muligt inden for den eksisterende lovgivning er det forslagsstillernes klare overbevisning at danske pensionsselskaber enten bevidst eller ubevidst fastlåses i et investeringsparadigme der hører fortiden til så det er altså muligt i dag alternativet går bare videre det skal være en pligt pensionsselskaberne er spillere på et marked hvor opgaven er at investere bedst muligt det må være op til forbrugeren at vurdere hvilke perspektiver der ligger i bedst muligt hvis bedst muligt indebærer at man tjener mange penge til sin opsparer

vælge et selskab der lever op til denne målsætning dækker bedst muligt i stedet over fraværet af investeringer i for eksempel fossile brændsler kan man vælge ud fra det synspunkt for de tværgående pensionskasser gælder det at medlemmerne har mulighed for at få indflydelse på typerne af investeringer ellers står det i nogle tilfælde en frit for at skifte pensionsselskab hvis ikke man kan stemme om sagen kan man stemme med fødderne venstre støtter altså ikke forslaget som erhvervs

har venstre både under den nuværende regering

taget forskellige initiativer for at fremme virksomheders og pensionsselskabers samfundsansvar med et krav om at hovedformålet med pensionsopsparing

vi kommer på ikke at leve op til cop21 målene

kan vi risikere at vores pensionskunder står med et rigtig

dårligt økonomisk afkast så man kunne også

det

vores økonomi og i vores investeringer fordi der er tale om et enormt milliardbeløb

relativt nyt vores arbejdsmarkedspensioner er jo ikke

mange årtier gamle og det vil sige

opstået et fænomen som er særligt i danmark i

mange andre lande og da man indførte det lavede man så de her regler om

der skulle være en risikospredning og at man skulle sikre det bedst mulige afkast det vil sige at man regulerede området

de her pensionskasser ønsker

og fuldstændig i orden siden dengang er der så sket nogle ting i verden blandt andet at vi står over for en truende klimakatastrofe

delvis består af midler som er udskudt skat

krav i den forbindelse altså man kan godt spørge sig selv om om det er hensigtsmæssigt at lønmodtagernes egne penge for det er det jo her i mange tilfælde investeres på en måde der strider direkte mod lønmodtagernes interesser i virksomheder som for eksempel er såkaldte union

investeringer i diktaturstater rundtomkring i verden så erkender jeg som det også har været sagt heroppefra at der er nogle dilemmaer forbundet med det her altså spørgsmålet er det noget vi skal blande os i her eller er det noget som skal afgøres ved at kunderne flytter

er det noget vi egentlig hellere skulle overlade

udbud og efterspørgsel altså at folk sådan som en anden

det synes jeg er et fuldstændig reelt dilemma

meget stor del af de her milliarders vedkommende en udskudt skat altså det er penge som bliver inddraget i skat men som man har ventet med at inddrage for at tilskynde

kommet hvis man ikke havde lavet den skatteprofil man har

pensionskasser og endelig ser ser vi altså også mange steder at den reelle mulighed for indflydelse også i

særlig stor og derfor synes vi at det er

blevet sagt at det jo bare vil betyde at folk får mindre

det er at spille hasard det er ikke rigtigt

kravet imperativet om at man skal investere på en måde der giver afkast og at man skal risikosprede man tilføjer bare nogle yderligere krav og det er altså ikke sådan at investeringer der er grønne og bæredygtige er mindre rentable end andre investeringer det er en myte

behandler hele spørgsmålet om den klimakatastrofe som verden står over for

det problem alvorligt herunder også de investeringer i fossil energi som skal afvikles hurtigst muligt så for

ja det primære mål med pensionssystemet er at sikre en god pensionisttilværelse for lønmodtagerne hvis det er muligt at kombinere det hensyn med hensynet til vores klodes overlevelse med hensynet

med hensynet til en række af den slags

at skabe et incitament til at sikre at der i vedvarende energi der

et rigtig godt og fornuftigt afkast når vi taler om pensionsopsparernes penge så

hvis andre investorer ikke skal

eksempelvis kommuner og regioner eller i det hele taget bare investeringsforeninger

det er alle investorer som skal pålægges det her hvorfor

kan man godt bare sige det tager vi stille og roligt det tager vi ikke så alvorligt det er immer væk bare en aftale vi har skrevet under eller også

kigge hele vejen rundt og finde ud af hvordan vi i danmark

til det her

man stillede krav til investeringer i det hele taget men der er bare det særlige ved pensionskasser at der er tale om en udskudt

bruger af olie og gasforekomster enten som produktionsvirksomhed

dem der arbejder i nordsøen og så videre

opstiller men prøv at høre engang uanset

skal vi i hele verden i gang med en markant omstilling af vores økonomi det er fuldstændig uomgængeligt og nødvendigt og ja det vil betyde

ikke er der længere til gengæld vil det betyde at der kommer nogle nye arbejdspladser og de lande

først med den omstilling

nye former for cirkulation

hele verden står over for en omstilling og det er det som dansk folkeparti ikke vil forstå man tænker kortsigtet man tager ikke ansvar for en af de allerallerstørste udfordringer som vi som menneskehed står over for i de her år og det er faktisk lidt

er blevet nævnt det må være

deres kunders penge med det formål at opnå den højest mulige profit for deres kunder derfor må de kunne investere i fuldt lovlige selskaber rundtomkring i verden vi skal ikke blande os i hvilke virksomheder de investerer i og vi mener sådan set at det

de stik modsatte konsekvenser end det der er intentionen med beslutningsforslaget

i det her beslutningsforslag blandt andet det at investeringer i lande som er mindre velstående end end danmark er en forudsætning for at de lande får en højere velstand og

en højere levestandard har jo i sagens natur ganske positive konsekvenser konsekvenser for borgerne i de lande

det det redder sådan set liv

levestandard bliver løftet det mindsker børnedødeligheden det betyder at det bliver muligt for befolkningen at blive bedre uddannet og så videre og så videre det er jo de positive eksternaliteter der er forbundet med et højt investeringsniveau så hvis vi går ind og begrænser

meget negative konsekvenser for rigtige mennesker i fattigere

det synes vi ville være ærgerligt og vi synes det er

en konsekvens som man slet ikke forholder sig til

beslutningsforslag

være at pensionsselskaber ligesom alle andre investorer kan investere i fuldt lovlige selskaber

er noget produktion man ønsker forbudt og dermed nogle brancher man ønsker afskaffet

så må man jo gøre det rent lovgivningsmæssigt i de pågældende lande eller gennem internationale aftaler

det ansvar politikerne så må påtage sig hvis det er den vej de ønsker at gå man skal ikke gøre det indirekte

vi skal være meget påpasselige med at sidde heroppe i danmark og gøre os til dommere over hvad der er moralsk rigtigt vi skal jo ligesom huske på

af tilfældigheder vi har også i danmark

levet op til de standarder vi har i dag men i

ikke skal presse ned over andre lande for den må komme naturligt og den kommer i kraft af at man bliver mere velstående og hvis man

har vi virksomheder som målrettet har udryddet fagligt aktive

få presset lønninger og så videre er det okay

hvis det er sådan at det at det lige kan give marginalt

med de konkrete virksomheder som som der bliver henvist til men præmissen for det spørgsmål skulle jo så være at man i pensionsselskaberne ikke selv gør sig nogen overvejelser

har noget etisk kodeks i forhold til hvilke virksomheder man ønsker

og et frit samfund at vi har debat at vi har journalister og en kritisk presse

problemer men min pointe er

i den forstand at vi har en tendens til at glemme

vi bare via lovgivning kan sørge for at andre lande hurtigt kommer op på vores velstandsniveau og det kan vi ikke det kræver investeringer og derfor

vil have den modsatte effekt

at det er noget vi skal lovgive om politisk og det synes jeg

relevant dilemma men jeg er glad for at jeg forstod det sådan for

at vi fik det indtryk at så længe der var tale om noget der var lovligt uanset i hvilket land i verden

og det kunne give et afkast så skulle man bare give los for at få det bedst mulige afkast

der ikke er et pres på forskellige investorer i forhold til hvad de investerer i man har

det er jo også noget der påvirker investeringsselskaber ud over at de af egen kraft også gør sig overvejelser det er

efter min opfattelse noget de gør ganske

skulle huse her på kloden og det kræver altså at den vækst vi får ude i verden skal være bæredygtig

jeg synes det er fint at diskutere hvad man kan gøre fra dansk side for at fremme den udvikling så må jeg samtidig sige at

kunne have lavet deres research måske en lille smule mere grundigt og gravet et spadestik dybere i forhold til hvad det egentlig er for nogle barrierer som institutionelle investorer

der er nogle principielle dilemmaer i det her forslag som gør at vi fra radikal side er endt med at vende tommelfingeren nedad det er tre ting som vi har på sinde her

alternativet her sparker en åben

i pensionsselskaberne i øjeblikket

jo år for år så vidt vi kan se den rigtige vej

og fjorten opgør forsikring pension det sådan at der på det tidspunkt er investeret to og fyrre milliard

rundtomkring mens der kun er investeret femten

så vidt vi er orienteret at det sidste tal faldende og investeringerne i klimaprojekter

den rigtige vej og det er jo glædeligt

spørger pensionsselskaberne den umage har vi faktisk gjort os

vi synes det er vigtigt at have en dialog med branchen og lytte til hvor det egentlig er skoen trykker

den største barriere i øjeblikket

på gode projekter det vil sige mangel på efterspørgsel eller sagt på en anden måde

rammer i andre lande og i danmark der sikrer at der er

det at påvirke efterspørgslen og de politiske rammer som er vigtigt her

procents tilsagn til alle partier der sammen med radikale vil arbejde for at skabe en klarere lovgivning både

og i europa og så mange steder i verden som for at få installeret mere vedvarende energi investeringer i grøn bygningsrenovering og så videre og så videre

nok vigtigste punkt for os for det er et meget principielt punkt nemlig

hvem skal tage den demokratiske kontrol hvem skal have indflydelse på hvordan deres egen opsparing bliver brugt det mener vi faktisk bør være medlemmerne selv og vi noterer

enormt stor glæde at der på flere generalforsamlinger i pensionskasserne jo er samlet flertal for at pålægge bestyrelserne at investere mere offensivt på de områder

er nogle der så slår sig lidt i tøjret og det giver en fantastisk vigtig debat og en fantastisk nerve og et fantastiske ejerskab til den grønne omstilling

er meget bedre end at vi kommer her ovenfra og vil lovgive fra statens side om alting

det er meget bedre at græsrodsbasere det her og bygge forandringen op også nedefra

også at der i flere kommuner er

det allerførste sted det skete faktisk var i roskilde hvor en af de radikale byrødder gik forrest ved

og igen skaber det et ejerskab

de veje som jeg har nævnt end at gå ind og lave en centralistisk planlægning

kompliceres fordi man så skal til at definere præcist hvad bæredygtighed er og ikke er for de enkelte pensionsselskaber hvor det jo tit vil være sådan at de helt konkrete valg er meget meget konkrete og det kræver også

meget konkret ansvar som vi godt tør give til pensionsselskaberne og medlemmerne selv fordi vi synes at det er sådan vores demokrati også fungerer

det er bare et åbent spørgsmål at man stillede krav til arbejdsmarkedspensionsselskaber og andre pensionsselskaber om

ikke vil følge det som et flertal har besluttet og

der er nogle problemer derude folk støder hovedet mod nogle lofter når de prøver det her så vil det være noget man

medlemmer der investerer i dag også gør det på fremtidige generationers vegne

vi har haft et kedeligt eksempel med bupl der kom til at lave nogle forkerte investeringer som gør at en gruppe der i forvejen ikke tjener for mange penge

faktisk er endt med at få en dårligere opsparing end de egentlig behøvede

jeg glæder mig bare over at hele det her klimaspørgsmål tilsyneladende har virket på den måde derude at der er

noget tyder på at hvis medlemmerne vil have indflydelse så kan de faktisk tage den så jeg

set med på at fremme det her hvis det kan

kan gøre mere for at tage toppen af risikoen for investeringer i bæredygtige projekter i udviklingslandene for eksempel gennem ifu som vi allerede har gang i med en klimafond

den måde skabe mere og flere attraktive projekter jeg tror sådan set at

at adressere problemet mere præcist

hvad pensionsselskaberne

ikke alene har vi snart firs procent vedvarende energi i vores el osv vi har også nogle af de laveste

at vi så i øvrigt lægger en masse afgifter på

sag men markedsprisen er blandt de laveste i europa det er rentabelt det er virkelig en god forretning det er derfor at kina er begyndt at kopiere

derfor en lang række lande kopierer den nordiske model det er fordi det er rentabelt og derfor skal det også kunne stå for sig selv investeringsmæssigt men selvfølgelig skal vi i lande hvor der ikke er den markedssikkerhed

det skal lykkes men jeg ser faktisk modsætning mellem at være miljømæssig forsvarlig

at elprisen i sig selv ikke kan bære nye investeringer i produktionskapacitet uanset om det er kul a kraft eller vind så den pso vi opkræver i dag er et gebyr til at investere i ny produktionskapacitet og uanset om

nødt til at have det gebyr hvis vi vel at mærke ønsker at producere

i folketinget i dag

at man som pensionsselskab kan tilrettelægge en strategi

som fokuserer på de investeringer som alternativet for

har påpeget i deres beslutningsforslag men vi vil fra konservativ side være meget imod at der kommer et eksplicit lovkrav om det hvis man har den idé hvis man gerne vil have

så kan man jo som kunde som pensionsopsparer gå ind og vælge et selskab som har den profil eller man kan

som pensionsmedlem få mulighed for at få indflydelse på investeringssstrategien fordi man på generalforsamlingen jo kan give sin mening til kende og medvirke til at få ændret den strategi der er åbenhed om investeringspolitikken da vk regeringen i i to tusind og otte altså for

og deriblandt også også pensionsselskaberne skulle redegøre for deres politik om

samfundsansvar hele csr problematikken blev taget meget alvorligt og alle selskaber skulle redegøre for den så det er eksplicit sådan at man skal redegøre for det det er også sådan at man som pensionsopsparer kan tage stilling til det og selv vælge men det primære og afgørende formål for et pensionsselskab må jo være at forvalte pensionsopsparernes penge bedst muligt sikrest muligt så man også

pensionskasser

det bedst mulige afkast er det det eneste hensyn jeg har nævnt eksempler på virksomheder som forfølger fagligt

gå eller er det bare sådan at det der tæller

hvad jeg har af private holdninger holder jeg til min egen investering og min egen pensionsopsparing herfra kan jeg jo kun konstatere hvad der er dansk lov

det må være sådan at det er på generalforsamlingen

hvordan investeringspolitikken er og så må man jo som kunde selv finde ud af hvor man vil placere sine midler hvis vi går ind og blander os i det forhold skaber vi jo en skævvridning så det ikke er sikkert at man som kunde får det bedst mulige afkast

den interesse vi må have som lovgivere og så må man som kunde selv bestemme ud fra sin politik ud fra sin moral ud fra sine etiske etiske retningslinjer

hvor man vil have sin investering henne vi kan kun have interesse i at pensionsselskaberne har fokus på størst muligt afkast og så kan man som kunde have fokus

men det må jo komme an på hvordan jeg selv placerer mine midler og hvor jeg selv vælger at stole på at jeg

i forvejen regulerer pensionsselskabernes investeringer

der men vi har jo set eksempler på at

medlemsdemokratierne lige præcis har besluttet

så har bestyrelserne i de pågældende pensionsselskaber henvist til at lovgivningen begrænser realiseringen af de ønsker der

fordi man vil skulle trappe ned

fossile energiinvesteringer men det er

at klimakrisen står for døren og at det er den vigtigste og sværeste udfordring vi står over for lige nu ikke bare i danmark men også i europa ja i hele verden derfor er

klimakrisen uden radikale og seriøse tiltag nu

så langt endnu at vi kan forbyde fossile brændstoffer de skal være en hjælp til os til at omlægge

bæredygtigt energiforbrug det er også derfor at vores forslag går på at man fremadrettet skal have balance på alle tre bundlinjer ikke kun på den økonomiske men altså også på den miljømæssige og den socialt

beslutningsforslaget grundlæggende om ansvarlighed og rettidig omhu ja man kunne sågar kalde det sund fornuft

har hørt alle partier fra den her talerstol udtrykke bekymring over klimakrisen og det med god grund jeg synes så at

næsten ikke kunne høre at der er en anerkendelse af at vi har en klimakrise men som vi

er det den største og mest krævende udfordring vi som samfund og verden

ansvarlige handlinger lige nu den verden vi overlader til vores børn og børnebørn vil være et produkt af de valg vi træffer i dag derfor er det en bunden opgave at sørge for at den globale klimakrise ikke udvikler sig til en endnu større klimakatastrofe det siger videnskaben til os igen og igen

paris sidste år det

vi mener at det er rettidig omhu at tage fat også på det her emne og foreslå at vores pensionsmidler i fremtiden skal investeres ud fra hensyn til både en økonomisk en social og en miljømæssig bundlinje altså alle tre bundlinjer og ikke kun som det er i dag den økonomiske

vi mener at vi som politikere skal have modet til at gå forrest i det her engagement det er os her i folketinget

har ansvaret for at træffe de store beslutninger de beslutninger der viser vejen og skaber rammerne for en seriøs bæredygtig omstilling af samfundet derfor er det kun udtryk for sund fornuft når alternativet foreslår at vores pensionsmidler investeres på en måde der ikke går ud over mennesker og miljø det

dyr og miljø at vi ikke kan blive ved med ubegrænset løs af ressourcerne på en planet med begrænsede ressourcer

for at skubbe regningen videre til vores børn og børnebørn skal skubbe samfundet i en anden og mere bæredygtig retning blandt alverdens klimatologer og forskere er der bred enighed om at vi skal have ambitiøse klimamålsætninger for eksempel er vi nødt til at skrue op for ambitionerne hvis vi skal skrue ned for temperaturstigningerne danmarks officielle mål er at vi skal være

at mindst tredive procent af det samlede energiforbrug skal bestå af vedvarende energi i to tusind og tredive og at temperaturstigningerne skal holdes under to grader hvilket ifølge det internationale energiagentur kræver at to tredjedele af de kendte fossile brændsler skal

for over to tusind milliard kroner pensionsselskabernes investeringer har

og i udlandet derfor er stor betydning at investeringerne underbygger den samfundsudvikling som der arbejdes for i resten af samfundet

det ansvar ved vi også at rigtig mange pensionsselskaber

er der også rigtig mange medlemmer der gerne vil flere steder

der ovenikøbet et flertal af medlemmer der gerne vil det men deres ønske om

socialt og miljømæssigt mere ansvarlige investeringer oplever

bliver begrænset af lovgivningen hvorfor det ikke bliver en realitet og det må simpelt hen ikke ske en lovgivning som er skabt i fortiden må ikke være en forhindring for de mål vi

os for fremtiden i dag er pensionsselskaber underlagt

krav om risikospredning og finansielle afkast af investeringer

disse krav opfattes af mange pensionsselskaber som en barriere for udfasning af investeringer i fossil energi og prioritering af og investeringer i klima og energiteknologi hensynet til den økonomiske bundlinje forhindrer altså at hensyn til den sociale og miljømæssige bundlinje og den tænkning mener vi hører fortiden til selv om finanstilsynet har fastslået at frasalg af sorte investeringer og prioritering af

er muligt inden for den eksisterende lovgivning

pensionsselskabernes opfattelse at kravet til maksimalt afkast er en forhindring snarere end en åbning for grønne investeringer

den eksisterende lovgivnings snævre fokus på økonomisk afkast er i samfundets interesse tværtimod kan det risikere at modarbejde den samfundsudvikling som vi ønsker

i hvert fald det branchen selv giver udtryk for i den verden vi lever i lige nu er samfundsmæssig hensyntagen ikke identisk med et maksimalt økonomisk afkast samfundsmæssige hensyn handler om social og miljømæssig bæredygtighed i balance med den økonomiske bæredygtighed og derfor skal det

og miljømæssig bæredygtighed nej det skal være en pligt og det skal være lettere for pensionsselskaberne at gøre det rigtige helt grundlæggende

må vi skabe kontinuitet i vores politikker

forpligter os på ambitiøse klimamål og investerer milliarder i vedvarende energi med den

stadfæster lovgivning som har umiddelbare negative konsekvenser for klimaet det giver simpelt hen ikke mening at loven reelt begrænser den udvikling vi gør så meget for at fremme

vi er helt afhængige af at private investeringer bidrager

krav til selskabers forretningsforhold på en helt ny måde men det begrænser ikke pensionsselskaberne det sætter dem i virkeligheden fri det giver dem nemlig mulighed for ikke kun at fokusere på økonomi som hidtil

og samtidig ligestiller det disse

vi vil derhen hvor vi kan sige at vi gør alt

skrevet under på i internationale aftaler fordi vi har et ansvar for at følge seriøse ord op med seriøse handlinger samlet set vil det her

de forhindringer som pensionsselskaberne i dag oplever som begrænsende for at kunne understøtte en bæredygtig samfundsudvikling

foran hvad angår nationale og internationale klimamålsætninger

et samfund som er økonomisk socialt og miljømæssigt bæredygtigt vores opgave her i folketinget er ikke at træffe de lette beslutninger vores opgave er at træffe de ansvarlige beslutninger og de ansvarlige beslutninger er ofte de svære beslutninger

vigtige beslutninger det er vores beslutninger for klimaet nu der afgør livsbetingelserne for vores børn

og at vi låner af fremtiden vi skal til at investere i fremtiden

når det nu kommer til fakta og når jeg igen

at nogle pensionsselskaber

af at at de ikke kan investere som de ønsker i de grønne og vedvarende energiformer så vil jeg bare spørge

har konkret udtrykt at lovgivningen begrænser deres grønne investeringer og hvor stor en procentdel af medlemmerne i de selskaber har givet udtryk for at de gerne vil have flere

er det jo for at fremme at pensionsselskaberne begynder mere aktivt end de gør i dag at tænke i

rent lov og konventionsmæssigt tillades

de politikker man har orienteret sig imod som jeg nævnte unpri

opererer ganske glimrende

videre altså konkret hvor mange virksomheder må pensionskasserne

at der kun skal være balance på den økonomiske bundlinje

hundrede og tyve af verdens to hundrede mest klimabelastende kul olie og gasselskaber

fornuftig risikospredning

anerkender alternativet så ikke også

vil det være mindre attraktivt at have sine pensionsmidler placeret et sted

en meget meget stor del af den danske befolkning mister penge i deres pensionsopsparing fordi så meget af

således at nye bevillinger og forlængelser forudsætter tilslutning til en sådan menneskerettighedspolitik

at der indføres et branchespecifikt klageorgan der kan fungere for både gæster og restaurationer i sager vedrørende diskrimination i nattelivet i danmark er der jo som bekendt allerede lovgivet om diskrimination og regeringen mener derfor at de gældende regler er klare

også er tilstrækkelige lovgivning om diskrimination i forhold til denne problemstilling findes i lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race med videre under justitsministeren og i lov om etnisk ligebehandling under ligestillingsministeren begge disse love indeholder et forbud mod at diskriminere på grund af race etnisk oprindelse tro

derudover indeholder ligestillingsloven et forbud for erhvervsdrivende

blev gennemført ville det derfor føre til en dobbeltregulering for virksomhederne derudover er det i dag allerede muligt at nægte en restauratør en alkoholbevilling

at få en fornyelse af alkoholbevillingen på grund af en dom for diskrimination en udstedt alkoholbevilling kan også under visse omstændigheder frakendes af en domstol derudover vil jeg heller ikke undlade at bemærke at jeg synes det er et mærkeligt signal at bede en restauratør om at tilslutte sig menneskerettighedspolitikken og dermed bekræfte at man vil overholde de regler der gælder specifikt for diskrimination restauratører skal jo som bekendt også overholde en lang række andre regler for

forbud mod at servere alkohol for mindreårige en tilslutning til visse regler

derfor et meget mærkeligt signal om at nogle regler er vigtigere end andre at overholde i min verden skal alle regler overholdes både domstole og ligebehandlingsnævnet behandler sager om diskrimination derudover findes institut for menneskerettigheder der som led i danmarks gennemførelse af eus diskriminationsdirektiv

yder også bistand til folk udsat for diskrimination

nogen tvivl om at det er helt afgørende at

tager afstand fra diskrimination det gør regeringen også men regeringen kan ikke

intet godt ud af at borgerne bliver diskrimineret

hvordan kommer man så problemet til livs ja det er jo nok et af de helt store spørgsmål og

ikke ligetil at løse og der findes efter min mening heller ingen snuptagsløsning der kan få al diskrimination i nattelivet til at forsvinde alligevel giver det

god mening at søsætte initiativer der skal forebygge diskrimination i nattelivet og alternativet vil med nærværende

beslutningsforslag pålægge regeringen at indføre en standardiseret menneskerettighedspolitik i overensstemmelse med fns menneskerettighedserklæring for alle beværtninger med en alkoholbevilling ligeledes skal

branchespecifikt klageorgan der skal håndtere sager om diskrimination i nattelivet

politik blot bliver et glemt stykke papir der hænger på væggen at det bliver mere af navn end

bemærkninger der understøtter at det har en reel effekt

en obligatorisk politik blot et symbolsk forslag der ikke

masse bøvl for de beværtninger landet over der skal til at have

en politik lige fra storbyens diskoteker til de små værtshuse der findes over hele landet

grund til når der ikke er nogen videre evidens for

forslagsstillerne ønsker endvidere et branchespecifikt klageorgan der håndtere sager om diskrimination i nattelivet og at at det skal være en omkostningseffektiv klagemekanisme for både virksomheder og gæster

private og i øvrigt også offentlige klage og ankenævn

det er lettere sagt end gjort og hvis retssikkerheden skal holdes i hævd og det skal den jo

det svært at forestille sig hvordan et klageorgan skal kunne ekspedere sager om påstået diskrimination på en omkostningseffektiv måde

klageorgan vil kunne behandle mange tvivlsspørgsmål hvilket helt automatisk nedsætter effektiviteten

at man stikker sig selv blår i øjnene hvis man tror

afgørelser kan afgøres enkelt hurtigt og nemt

forslaget som det er fremlagt anviser under alle omstændigheder ikke en vej til hvordan det her kan lade sig gøre på grund af det

løsningen om en menneskerettighedspolitik vil være mere

kan socialdemokraterne ikke støtte forslaget

sætter forslaget dog en vigtig dagsorden til debat

jeg også godt anbefale at man vender blikket mod nogle af de mange konkrete erfaringer der gøres på området i dag det der kræves er en mere grundlæggende kulturændring og derfor

det er for mig at se oplagt at tage fat på sådan

se på hvordan der kan komme mere i spil og hvordan det arbejde

på det her punkt jeg mener ikke at beslutningsforslaget

på nogen punkter peger i retning af noget der

tværtimod ser jeg at der er flere problemer der ville tårne sig op rundt om hjørnet hvis det var at man

de folk der bliver udsat for det uretmæssigt

har nogle steder at gå hen med deres klager

de kan blive behandlet enten ved retsinstanser eller

eksempel ved institut for menneskerettigheder og i øvrigt

fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv

i dag er glimrende muligheder for at få de her sager rejst hvis man føler at man bliver uretmæssigt behandlet

en unødig administrativ byrde at vi nu hvis det

blev til virkelighed skulle ud og anmode alle de danske værtshuse og restaurationer og så videre om at hænge et flot diplom op i glas og ramme bag ved disken hvorpå der står at man har tilsluttet sig en standardiseret menneskerettighedspolitik

hvis jeg skal være helt ærlig jeg ved i hvert fald og nu

den store erfaring med med værtshusmiljøet sådan

enkelte værtshuse der hvor jeg kommer fra og restaurationer

så stor en agenda som som der laves med det her beslutningsforslag jeg anerkender at der i nogle af vore storbyer har været nogle udfordringer også her i københavn som fru josephine

ikke noget imod at man går ind og kigger på det

giver alkoholbevillinger og genbevillinger i de lokale kommunale bevillingsnævn

lovgive yderligere om forslaget er velment det tvivler jeg ikke på men det

tredive anmeldelser til politiet som jo er tredive for mange kan man sige men så

hundrede og elleve anmeldelser i det københavnske projekt

typisk i et miljø hvor man har høj musik

spændende sager der vil komme og byrde set i forhold til at håndhæve den her del af

folketingsanliggende jeg anerkender præmissen om at der kan

ordføreren selv henviser til men det må altså være en opgave som man løser

bevillingsnævn som ser på de her sager og som selvfølgelig skal sørge

at vi ser sager hvor måske i høj grad unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk

er selvfølgelig også ulovligt forslaget fra alternativet

der skal laves en standardiseret menneskerettighedspolitik for restaurationer som følger fns retningslinjer

lovgivning om diskrimination der er allerede klageorganer man kan henvende sig til hvis man mener at man har været udsat for diskrimination og man kan

også rejse sagerne over for politiet

at en restauration kan blive frataget sin alkoholbevilling eller blive nægtet en fornyelse hvis restaurationen dømmes for diskrimination så på overfladen er der tale om et sympatisk forslag

vigtigt tema men

måske er lidt for meget symbolpolitik over det for jeg tror ikke det nytter noget at give restauratørerne endnu et regelsæt oven i det eksisterende og særlig ikke på en måde hvor

det er de samme ting man slår ned på diskrimination

sådan er det nu og sådan skal det blive ved med at være og jeg tror ikke løsningen er at vi laver flere regler med det samme indhold men med en anderledes ordlyd eller hænger flotte

stor indsats men løsningen er altså ikke det forslag som alternativet har fremsat her og på den baggrund

sige at det samme gælder for det konservative

et nævn til at kigge på at der er forskel på hvad det koster

man på nogle områder må sige at der lader ligebehandling mellem kønnene meget tilbage at ønske

håber at de folk der sidder med de her sager finder noget vigtigere at tage sig

nu nævnte jeg bella sky det synes de fleste er fjollet men man kunne jo køre det her helt ud der bliver også lavet rene kvindeløb

kunne nogle også påberåbe sig var diskrimination og så videre men min pointe

være et eller andet rum for private i

vi har et tilbud som ikke retter sig til alle mennesker og det vil vi sådan set have lov

bliver det altså aldrig acceptabelt hvis man kan stille nogle krav på baggrund af folks hudfarve

og det er jo desværre det vi har set nogle steder derfor er det altså vigtigt at vi får debatten til at handle om den reelle diskrimination hvor folk bliver forskelsbehandlet

mulighed for at gå til politiet ved strafbare forhold og så tror jeg altså ikke at det er

et ekstra sted man kan henvende sig problemet løses ved at der er en forståelse for at

ikke diskriminerer folk på baggrund af deres hudfarve

religion eventuelle handicap

set være det der er altafgørende at folk forstår at vi skal behandle

er meget få mennesker med en anden hudfarve der ikke har oplevet former for diskrimination hvis de har bevæget sig

og klageadgang

vi må samtidig konstatere at de ikke har endnu i hvert fald løst det her problem og derfor synes jeg sådan set at det er meget meget relevant at diskutere

om det redskab som som alternativet foreslår

det ville være bedre at stramme de nuværende regler

forbedre sanktionsmulighederne forbedre klagemulighederne inden for de rammer der er i dag jeg er også lidt i tvivl om det

menneskerettigheder omfatter jo rigtig mange ting

en række andre spørgsmål som

de her sanktionsmuligheder det samme gælder spørgsmålet om branchespecifikke klagenævn

brug for en grundigere diskussion af det her

for reglerne som de er i dag og eventuelt også for reglerne i i vores nabolande

er nye ting vi kan gøre

er god nok

man sige at virkeligheden

ofte er meget kompleks

og det synes alle vel at det er dybt dybt usympatisk hvis folk bliver afvist på en restauration på grund af deres hudfarve eller seksualitet

restaurationer og barer og

er det sådan at man kan opleve uheldige episoder

og hvor der er mennesker der skaber en utryg stemning på et værtshus det kan man opleve gentagne gange og hvis man så oplever at det er en bestemt

kan man jo føle at at man er nødt til at tage nogle forholdsregler i forhold til at beskytte sine kunder og det kan medføre at der er nogle der bliver afvist på grund af deres hudfarve

det er jo ulovligt når det er uskyldige mennesker og det er stærkt problematisk men min pointe er bare at

meget af det i virkeligheden kunne afhjælpes ved at der var mere politi i nattelivet som kunne sørge for at vi havde mindre

sandheden er jo den og det ved vi at der er en overrepræsentation af vold blandt

ude i den virkelige verden hvor man står med problemerne og skal beskytte helt konkrete mennesker

meget af det kunne løses ved en helt anden tilgang til det nemlig ved at vi herindefra sørgede for

dermed nedbragte volden

det synes jeg ville være den ordentlige tilgang men

den lovgivning der er nu er fin og den ser vi

bebrejde den virksomhed for eksempel udsmiderne i den virksomhed at de bliver mere tilbageholdende med at lukke en bestemt gruppe ind jeg understreger at det

virkelig er beklageligt når der er

på baggrund af deres etnicitet bliver udelukket fra at gå ind

få nedbragt volden

og sandheden er jo den at vi

begå den her vold nogle af ofrene er jo så dem der er uskyldige

måske bliver nægtet adgang til en bestemt restauration

jo en debat vi har på mange områder vi har den også med flysikkerhed og andre områder hvor vi jo bare statistisk kan

og skal man så gå målrettet efter dem det er jo en en evig

jeg tror ikke det er så udbredt et problem som der bliver lagt op til her men når det så sker

det skyldes ofte ikke en intention

diskriminere på baggrund af race men det kan for eksempel komme af at man har nogle oplevelser med nogle bestemte mennesker

utryghed for andre og det kan så komme til udtryk ved at man

skal kalde det bliver overforsigtig men løsningen på det her siger jeg jeg kommer jo med en løsning er at vi får mere politi i nattelivet

at det bliver mere trygt det tror jeg er den bedste måde at løse

en måde at prøve at skabe en fokuseret tilgang til hvordan

vi kommer diskriminationen i nattelivet

jeg synes det er vigtigt at sige at det københavnerprojekt der er i gang

en app hvor man kan anmelde sager og der har været en hundrede og elleve sager fra oktober to tusind og fjorten til oktober to tusind og femten og det er altså her i københavnsområdet og fra den første januar to tusind og fjorten til den tredivete juni to tusind og femten var der nitten anmeldelser til politiet så det tyder jo altså på at der er

mørketal plus at vi så også skal være opmærksomme på at det projekt

os med vores beslutningsforslag er selvfølgelig at det skal gælde

at der sker noget på det her område og det er en opfordring som alternativet har taget til sig og derfor opfordrer

vores forslag går ud på at udarbejde en generel

menneskerettighedspolitik som følger alkoholbevillingen og som vil hjælpe virksomhederne med at løfte deres menneskeretlige ansvar og øge bevidstheden om diskriminering i nattelivet vi ser det som

en helt ubureaukratisk måde lige præcis at gøre virksomhederne opmærksomme på at de har

rigtigt som det er blevet sagt at virksomheder selvfølgelig skal overholde lovgivningen ja men men jeg har svært ved at se

blive gjort opmærksomme på at de har en særlig forpligtelse der handler om ikke

diskriminere folk

foreslår vi også at indføre et branchespecifikt klageorgan som skal leve op til fns retningslinjer om effektive klageadgange og sikre en omkostningseffektiv klagemekanisme for både virksomheder og gæster og ideen

på diskrimineringen og at sørge for at vi faktisk får de anmeldelser fordi vi

som folketing har en interesse i at der ikke foregår diskrimination i vores samfund enhver handling som har til formål eller som virkning at udelukke nogle eller begrænse menneskers

samfundsdeltagelse på grund af for eksempel race hudfarve handicap religion politisk anskuelse eller seksuel

synes vi her i folketinget må have en fælles oplevelse af at vi skal gøre mest muligt for at bekæmpe

aktivt på alle fronter og vi ønsker at tage så mange værktøjer i brug som muligt hvis borgere gentagne gange oplever at blive dømt ude på grund af hudfarve religion seksualitet eller handicap

og den følelse af ikke at høre til er gift for den enkelte borger såvel som for vores samfund som helhed og det er det det her forslag gerne skulle hjælpe med til at så få borgere som muligt oplever følelsen af at stå udenfor

der allerede er lovgivet om det er fuldstændig korrekt ligesom der er iværksat initiativer for eksempel af københavns kommune men ikke desto mindre er diskrimination i nattelivet fortsat et problem og derfor mener vi at der skal gøres yderligere for at ændre på den dårlige kultur vi ved der eksisterer menneskerettighederne indeholder retten til ikkediskrimination og fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv fastlægger forpligtelser for både stater og virksomheder

at sikre at enhver virksomhed respekterer menneskerettighederne på et operationelt plan og vores forslag går netop ud på at

operationalisere det her og at sikre at borgernes grundlæggende rettigheder bliver respekteret på

at vi ikke skal have diskrimination i nattelivet

for forslaget men jeg ser frem til udvalgsbehandlingen hvor vi kan få afklaret præcis hvad der

hilse fra sf og sige at de

fokus på de her klager fordi de drukner meget det vi hører fra de mennesker og de organisationer

opfordringen til at vi prøver at arbejde med det her

københavns kommune har har